to ministeren for by bolig og landdistrikter lovforslag nummer

ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet

jakob ellemann jensen morten bødskov helge vagn jacobsen lisbeth bech poulsen og lars barfoed

jeg slutter afstemningen for stemte seks og firs imod stemte fem og tyve

for stemte fire og firs imod

har givet udtryk for over for regeringen

det også bliver grebet an på den måde fremover men nu kender vi færøernes indstilling vedrørende det her lovforslag der jo handler om at gennemføre eus regler om kapitalkrav og tilsyn med banker

stort flertal i det færøske lagting har den tredivete april godkendt den her lov og på den baggrund vil enhedslisten også stemme for i dag men lovforslaget skal nu have et par ord med på vejen

i al kammeratlighed at advare de færøske medlemmer af udvalget om det nu også er klogt at vedtage sådan en lov her som vi ser den

er der to store problemer i den det ene er at den pågældende eu lovgivning vil blive gennemført af ministeren gennem bekendtgørelser ligesom man ved kongelige anordninger vil ophæve de gamle regler som bliver overflødige det betyder jo altså at det grønlandske og det færøske parlament fremover når først den her lov er vedtaget ikke får nogen reel indflydelse på gennemførelsesreglerne de får dem til høring og kan give deres synspunkter til kende men de har ingen bestemmende indflydelse og de har ingen vetoret som de i givet fald

benytte sig af det andet er selve princippet i det her lovforslag hvor der helt givet er nogle forbedringer med hensyn til kapitalkrav og tilsyn men der er altså også den betingelse at hvis man først har skrevet under på den her lov

har man ikke mulighed for at stille mere vidtgående krav end det fremgår af eu reglerne og af den forordning og de direktiver der ligger bag

og det kunne jo tænkes at man på færøerne og i grønland havde lyst til at stille mere vidtgående krav til bankernes kapitalbeholdning likviditet tilsyn

den mulighed er man så desværre bare afskåret fra medmindre man kan overbevise de syv og tyve eu lande eller rettere sagt otte og tyve for man skal jo også overbevise den danske regering om at reglerne skal laves om og det bliver jo stort set umuligt i betragtning af at danmark allerede har vedtaget de samme regler hvilket enhedslisten som bekendt også stemte imod da vi skulle stemme om det for danmarks vedkommende resultatet er at færøerne kommer til at aflevere en meget stor bid af suveræniteten over deres finanssektor til eu uden udsigt til at kunne vinde den tilbage medmindre man kan forestille sig at de kunne få trukket danmark med ud af eu

jeg beklager at det ikke er lykkedes at overbevise de færøske medlemmer af udvalget om problemet i det men vi må selvfølgelig tage til efterretning at et stort flertal i det færøske lagting ønsker denne lov og så vil vi fra enhedslistens side ikke stille os i vejen

slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og tolv stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren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

om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den syvende maj to tusind og femten først giver jeg ordet til ordføreren for forespørgerne herre claus hjort frederiksen fra venstre

interesse for de tre parter

synes også at de erfaringer vi gjorde med debatten sidste år var gode og derfor glæder jeg mig over at vi har fået den institution at vi tager en debat om de her emner der er jo mange udfordringer for rigsfællesskabet og jeg er sikker på at debatten i dag vil vise et bredt spektrum af problemer

og gennem mennesker

i fremtiden jeg ønsker et moderne og fleksibelt rigsfællesskab

hvor der er plads til at vi er forskellige hvor vi kan tale åbent og fordomsfrit om fælles udfordringer og løse dem sammen og hvor der er langt mere der samler os end skiller os

her i dag rammerne om vores samarbejde er selvstyreordningerne næsten alle vigtige beslutninger om det færøske og det grønlandske samfund træffes i

for et ligeværdigt rigsfællesskab

på færøernes og grønlands økonomiske situation

lande står over for store økonomiske udfordringer især på lidt længere sigt regeringen drøfter derfor også løbende den økonomiske situation med færøernes landsstyre og grønlands landsstyre ligesom vi orienterer om de udfordringer som dansk økonomi har været igennem i danmark har vi gennemført reformer for at få styr på økonomien og hvis færøerne og grønland ønsker at bruge vores erfaringer

vi selvfølgelig klar til det på færøerne er der økonomisk fremgang og ledigheden er lav men der har i flere år været underskud på de offentlige finanser og det har ført til øget gældssætning

en situation hvor det ellers går usædvanlig godt i fiskeriet og

fiskeindustrien og hvor de offentlige indtægter derfor er større end normalt der er samtidig udsigt til et stigende offentligt udgiftspres i de kommende mange år blandt andet kommer der flere ældre medborgere som vil få brug for omsorg og tryghed det stiller færøerne i en situation hvor der er stort behov for at forbedre de offentlige finanser færøernes økonomiske råd har beregnet at der er brug for at forbedre budgettet med syv hundrede og halvtreds million kroner det svarer til fem procent af bnp det er kravet for at sikre balance mellem indtægter og udgifter på lidt længere sigt færøernes økonomiske råd vurderer også at den finanspolitiske holdbarhed på færøerne kan sikres men det afhænger af den politiske vilje

politiske valg der er behov for reformer

grønland er udfordret både i forhold til vækst beskæftigelse og finanspolitisk holdbarhed vi har flere gange drøftet den økonomiske situation i grønland her i folketinget senest

der har i nogle år været store forhåbninger til nye indtægter fra grønlands råstoffer men desværre er de ikke blevet indfriet

år der er sket en opbremsning i efterforskningerne og det har svækket konjunkturerne og udsigterne på lidt længere sigt råstofferne er dog fortsat det erhverv

økonomiske aktivitet i grønland er faldet mange mennesker er uden arbejde og der er også store strukturelle udfordringer på arbejdsmarkedet

uddannelsesniveauet kun omkring halvdelen af en ungdomsårgang får en kompetencegivende uddannelse

skal skabe fremtidens grønland et grønland med en selvbærende økonomi fra regeringens side er vi indstillet på at hjælpe med samarbejde og rådgivning i forhold til uddannelserne hvis landsstyret måtte ønske

er under pres der er underskud på finansloven der er brug for forbedring på kort sigt hertil kommer at der bliver mange flere ældre medborgere i de kommende år ligesom på færøerne vil det også medføre et yderligere pres på de offentlige finanser i grønland grønlands økonomiske råd har senest beregnet at der er behov for budgetforbedringer på ni hundrede million kroner eller det der svarer til seks en halv procent af bnp

på lidt længere sigt

landsstyret arbejder på en samlet holdbarheds og vækstplan som vil blive præsenteret i løbet af i år temaerne for planen vil blandt andet være uddannelser og reformer af velfærden formanden for grønlands økonomiske råd professor torben m

har udtalt og jeg citerer hvis man ikke får gjort noget

det kun værre når vi ser fremad nu er det virkelig på høje tid at man får taget nogle initiativer og gennemført nogle reformer citat slut regeringen har tilbudt at samarbejde og hjælpe med det administrative i forhold til reformer og forslag som landsstyret planlægger at gennemføre

samarbejde om en grønlandsk budgetlov hvor vi fra dansk side gerne bidrager med vores erfaringer

sagen om en ny serviceleverandør på thulebasen har fået stor opmærksomhed både i grønland og her i danmark det er en vigtig sag og det er regeringens klare holdning at thulebasen fortsat i størst muligt omfang skal komme grønland til gode udenrigsministeriet forhandler sammen med selvstyret i øjeblikket med usa om en løsning og som jeg forstår udenrigsministeren

er forhandlingerne inde på et konstruktivt spor

færøerne og grønland har i de senere år øget deres internationale engagement færøerne har indledt en dialog med eu om et styrket og mere bredt samarbejde på det økonomiske og handelspolitiske område

mod et bredere samarbejde med eu

kommissionens formand og jeg selv

det er en vigtig erklæring den sender et stærkt signal om at vi ønsker at udvide og styrke vores samarbejde for eksempel inden for råstoffer klima og energi forskning og turisme partnerskabet med eu indebærer også en videreførelse af den årlige budgetstøtte på mere end to hundrede

har et tæt samarbejde om grønlands interesser i eu afsætningen af grønlandske sælskind er alvorligt påvirket af negative kampagner mod sælfangst og regeringen har derfor sammen med landsstyret arbejdet internationalt for at sikre grønlands sælfangst som et bæredygtigt og helt legitimt erhverv vi har gjort det klart i eu at kommissionen må informere om og udrydde misforståelser i forhold til eus importforbud og

har et moderne levende og ligeværdigt rigsfællesskab der bygger på selvbestemmelse og vores samarbejde er helt

inden for rigsfællesskabet og i forhold til resten af verden vi har et stærkt fællesskab som jeg er stolt af og som vi skal holde fast i og udvikle

kan vi mere rigsfællesskabet gør os alle større jeg glæder mig til en god

rigsfællesskabet i de fem forbandede år mistede danmark forbindelsen til færøerne og grønland men i dag den femte maj fejrer vi befrielsen og med den fulgte et genforenet rigsfællesskab som lykkeligvis har været forenet lige siden det synes jeg også

vi skal fejre her i folketingssalen i dag under anden verdenskrig blev rigsfællesskabet en del af stormagternes spil og det kan vi meget let blive igen særlig i arktis kongeriget har efter ratifikationen af havretskonventionen indgivet krav på en række områder i tilknytning til færøerne og grønland herunder et ottehundrede og femoghalvfemstusind

stort område nord for grønland der grænser helt op til rusland og som delvis overlapper de russiske krav jeg håber og forventer naturligvis at afgørelsen der måtte komme fra kommissionen

vil blive respekteret af alle parter og indtil videre har der da for mig at se heller ikke været tegn på det modsatte men man skal gøre sig helt klart at det danske krav potentielt kan skabe store spændinger

har demonstreret vilje til at bruge metoder som vi andre troede for længst var lagt bag os der er for mig at se ingen tvivl om at et samlet stærkt rigsfællesskab vil have større vægt i forsvaret

kongerigets interesser over for andre nationer end tre løsrevne enkeltdele og derfor har konfliktpotentialet der vel kun kan blive større i takt med at mulighederne for sejlads og råstofindvinding bliver større markant øget behovet for en styrket dialog i rigsfællesskabet om egne og fælles strategiske interesser i det arktiske område hverdagen i rigsfællesskabet er heldigvis præget af meget andet end overvejelser om stormagternes ambitioner og fælles for alle tre dele af riget er et fokus på en sund økonomi hvor grønland og færøerne i lighed med danmark har sit at se til færøerne har som også statsministeren nævnte det ifølge færøernes økonomiske råd behov for reformer for syv hundrede og halvtreds million

set i forhold til den grønlandske og færøske økonomis størrelse er det ret voldsomme beløb dermed er der et markant reformbehov som også er mere omfattende end det behov som har ført til en række reformer i danmark i de sidste år

risikerer at svække den reelle selvbestemmelse

grønland og på færøerne fordi et samfunds handlefrihed er og bliver

jeg og venstre ønsker et fortsat stærkt rigsfællesskab som et ligeværdigt partnerskab med samarbejde

der ønsker selvstændighed og det respekterer jeg selvfølgelig også men det vil i mine øjne være en fejl hvis det ønske skulle spænde ben for et styrket samarbejde der netop kan være med til at skabe et bedre fundament og en mere solid

styrket samarbejde på færøerne og i grønland fra alle parter i rigsfællesskabet og som vi for eksempel så fra stort set alle sider i det grønlandske valg der fandt sted i november en meget stor del af økonomien i grønland og på færøerne baserer sig på naturressourcer

herunder selvfølgelig først og fremmest fiskeriet det er ingen hemmelighed at det før har skabt konflikt med eu men jeg glæder mig over at de værste stridigheder lader til at være bilagt i denne omgang den traditionelle sælfangst er også for grønlands vedkommende en vigtig kilde til beskæftigelse der har igennem de sidste tyve år været ført en helt usmagelig men desværre meget effektiv kampagne hvor man reelt udråbes som dyremishandler hvis man går med sælskind

afgørelse der underkender den gældende regel i eus sælforordning

der derfor er gået en proces i gang der skal revidere undtagelsen jeg er sikker på at både de danske medlemmer af europa parlamentet og regeringen gør deres for at sikre et så godt udkomme som muligt

sikrer grønlandske sælskind fri adgang til eu men vi må også erkende at selve sælforordningen som sådan

så kan det jo heller ikke udelukkes at tidens modeluner spiller ind og derfor er det en god idé at der nu fokuseres mere på eksport til andre markeder der ikke i samme omfang har slugt

antisælskindspropagandaen fuldstændig ukritisk grønlændere færinger og danskere er

statsborgere og alle danskere skal kunne bevæge sig frit i hele rigsfællesskabet regeringen er efter vedtagelsen af beslutningsforslag b fire og tredive sidste år begyndt at identificere og bekæmpe de såkaldte grænsehindringer og det er der god grund til vi kan ikke være bekendt at unge mennesker i thorshavn og nuuk ikke har

let ved at søge ind på en uddannelse i københavn som dem i thisted og næstved og det kan selvfølgelig ikke være rigtigt at man ikke kan købe sig en bil fordi man ikke har nemid

regeringen engang får færdiggjort arbejdet uanset hvilken regering der er tale om

vil venstre naturligvis gå særdeles konstruktivt til værks for administrative barrierer mellem rigets forskellige dele skal ikke have held til at nedbryde rigets

at være meget værdifuldt vores tre lande i rigsfællesskabet

mange mange år og ikke mindst er vi altså tæt forbundet i rigsfællesskabet gennem de mennesker der bor i de tre lande som kongeriget udgøres af tænk på de mange unge der fra færøerne og grønland kommer her til danmark for at studere eller de mange danskere der drager til grønland og færøerne for at arbejde

med til at bringe os tættere sammen de er med til at berige os med fælles og forskellige kulturer og oplevelser fra de tre forskellige

af rigsfællesskabet og kongeriget der er samtidig meget store forskelle landene imellem og derfor kan det ikke tydeligt nok udtrykkes at hvert enkelt land er meget unikt og tåler at blive sammenlignet

men det er også grunden til at vi har så meget

byde på hver for sig forskellighed gør stærk siger man generelt et mangfoldigt rigsfællesskab gør

og indadtil kommer til at stå væsentlig stærkere derfor synes vi socialdemokrater at vi skal værne om rigsfællesskabet ligesom vi skal være med til at videreudvikle rigsfællesskabet og sikre et ligeværdigt fællesskab økonomi både grønland og færøerne står over for økonomiske udfordringer som statsministeren har redegjort mere for i detaljer der er udfordringer i forhold til et strukturelt underskud på budgettet aldrende befolkning lav vækst især gældende for grønland

særlig gældende for grønland til gengæld har færøerne som vi også har drøftet her i salen tidligere en udfordring i forhold til fraflytning og de har også en udfordring i forhold til at rigtig mange fra færøerne arbejder uden for færøerne og dermed ikke betaler så meget

færøske økonomi som man godt kunne tænke sig vores samarbejde bygger på selvstyreloven og hjemmestyreloven og

den kompetencefordeling der ligger i de her love selvstyret har derfor ansvaret for den økonomiske politik herunder at gennemføre de nødvendige reformer der sikrer nye indtægter

fra dansk side er vi naturligvis også interesseret i en sund økonomi i grønland og på færøerne det er kun godt for alle parter og også for rigsfællesskabet jeg vil derfor også gerne udtrykke min tilfredshed med at både færøerne og grønland har målsætninger om at skabe en balance i økonomien og bruger meget energi på det i deres politiske arbejde

også tilfreds med at den danske regering vil tilbyde rådgivning og administrativ bistand i forhold til den økonomiske situation såfremt det ønskes af grønland og færøerne ligesom det er positivt at den nedsatte dansk grønlandske arbejdsgruppe tidligere i år offentliggjorde en rapport om fremme af kommercielt erhvervssamarbejde mellem grønland og danmark

rapporten anbefaler at de nye indtægter der skal sikres i høj grad skal komme fra råstofsektoren og turisterhvervet det er jeg enig i det er her de store potentialer ligger sidst jeg var på færøerne drøftede vi også muligheden

de ikke kan ændre på de klimatiske forhold gerne ville gøre at turistsæsonen kunne blive noget længere en anden ting vi har diskuteret her i folketingssalen som er utrolig væsentlig og som statsministeren også har været inde på

er at der er sat fokus på eventuelle grænsehindringer både inden for rigsfællesskabet men også inden for norden det er vigtigt at vi får fokuseret på de barrierer og hindringer der måtte være fordi vi ønsker

arbejde færdigt nu her i løbet af to tusind og femten

en artikel som fortæller om hvordan det er at komme fra grønland og være socialt udsat og komme til danmark

opleve de problemer og udfordringer der er

at komme til en anden del af rigsfællesskabet

udgør en mindre del af det samlede antal grønlændere i danmark men det er utrolig vigtigt at vi får fokuseret på dem som har særlige udfordringer og problemer

satspuljeaftalen for to tusind og tretten hvor vi afsatte godt tretten million kroner over en fireårig periode til en strategi for indsatsen netop i forhold til udsatte grønlændere og deres børn i danmark strategien skal også sikre en bedre inklusion af

socialt udsatte grønlændere i danmark og på langt sigt være med til at nedbringe antallet derudover har vi øget de permanente midler til de grønlandske huse

både grønlands og færøordfører her fra talerstolen givet udtryk for at jeg mener vi har en særlig udfordring i forhold til at få børn og unge inden for rigsfællesskabet til at få et større kendskab til alle tre parter inden

men også forskellighederne det er med til at holde rigsfællesskabet levende også for de kommende generationer og jeg er glad for at der nu i dag er taget initiativer blandt andet på undervisningsportalen emudk og

at der dér er oprettet særlige temasider med blandt andet sider til undervisningsforløb og materialer om rigsfællesskabet om færøerne og om grønland ligesom folkeskolereformen har fået indbygget elementer til bedring af kendskabet til rigsfællesskabet det er nemlig vigtigt at vi sikrer forståelsen for de borgere som flytter på tværs af de tre dele af rigsfællesskabet

nævne et par aktuelle sager for et par uger siden var jeg i bruxelles sammen med en gruppe af danske folketingsmedlemmer og grønlandske folketingsmedlemmer

og inuitundtagelsen som statsministeren og også

er vi her i en meget klemt situation men jeg kan meddele at

alle gode kræfter bliver samlet i den her sag og at vi blev mødt med en meget stor forståelse også fra

jeg kan ikke gøre andet end at håbe at vi når i mål med at eksporten af bæredygtigt grønlandsk sælskind kommer højt på dagsordenen og bliver profileret i den sammenhæng som de sælskind fortjener og at der vil være et marked som har øjnene åbne for dem

jeg vil nævne er som statsministeren også har været inde på den vanskelige situation i forhold til servicekontrakten omkring thule air base men der har jeg forhåbning

forhandlingerne som foregår ovre i udenrigsministeriet også vil resultere

et godt udfald fra socialdemokratisk side vil jeg gerne appellere til præsidiet om at prøve

overveje at tage det op sådan at der kunne laves orienteringsrejser her fra folketinget jeg er blevet mødt af flere af mine partifæller her i folketingsgruppen som aldrig har været på færøerne og som over for mig som færøordfører har givet udtryk

at det faktisk også for dem kan være lidt vanskeligt

indgå i drøftelsen og debatten fordi de ikke har et indgående kendskab til det jeg ved og det er det der er meddelt mig fra mange af mine gruppefæller at de orienteringsrejser som ligger til grønland i høj grad har været med til at skabe

det rigsfællesskab som vi også varetager lovgivningen for her fra talerstolen jeg skal læse læse

vedtagelsestekst op en vedtagelsestekst som støttes af venstre konservative liberal alliance sambandflokken siumut

folketinget tager statsministerens redegørelse om rigsfællesskabet to tusind og femten til efterretning folketinget udtrykker stor glæde over rigsfællesskabet og understreger behovet for en løbende dialog om muligheder og udfordringer i rigsfællesskabet en god dialog er forudsætningen for et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde mellem rigsfællesskabets parter med henblik på fortsat at fremme udviklingen af rigsfællesskabet opfordrer folketinget til at samarbejdet mellem regeringen og landsstyrerne på færøerne og i grønland styrkes folketinget konstaterer at færøerne og grønland står over for økonomiske udfordringer blandt andet i forhold til at sikre en finanspolitisk holdbar udvikling folketinget opfordrer regeringen til at holde sig orienteret om den økonomiske situation på færøerne og i grønland og inden for rammerne af og med respekt for hjemmestyre og selvstyreordningerne at tilbyde samarbejde og administrativ bistand såfremt færøernes landsstyre og naalakkersuisut

folketinget anerkender nytten af en årlig forespørgselsdebat i folketinget hvor rigsfællesskabets muligheder og udfordringer kan debatteres samlet

skolereformer erhvervsreformer arbejdsmarkedsreformer socialreformer infrastrukturreformer sundhedsreformer

økonomiske reformer der stort set ingenting af nogen ting derimod

mange grønlandske politikere en endeløs klappen hinanden på skuldrene og en endeløs fælles forsikring om at vi arbejder frem mod selvstændighed hvad man så i øvrigt overhovedet ikke gør idet man slet ikke forholder sig til at finde svar på de økonomiske og samfundsmæssige problemer og til at løse landets og folkets helt basale dagligdags problemer men alt sammen under overskriften når først

skal i bare se alle sammen så beruset af udsigterne til disse ti flagrende fugle på taget bemærkede en førende politiker

bare vent til den dag hvor danmark skal have bloktilskud fra grønland meget morsomt det sørgelige er at den pågældende faktisk mente det således har man blandt førende grønlandske politikere år efter år til perfektion opøvet evnen til at undgå at se virkeligheden i øjnene de kommer milliarderne vi skal bare lige have den her boretilladelse underskrevet vi skal bare lige have den her storskalalov vedtaget vi skal bare lige have snakket med endnu et olieselskab så skal i bare se så bliver vi rige denne drømmeriske snak må og skal nu ophøre for år for år bevæger grønland sig længere og længere væk fra virkelighedens verden og fremstår i disse tider som et land på en hvirvlende rutsjetur ned i økonomisk samfundsmæssigt og kulturelt

for hver af vi mange danskere og færinger som af hjertet føler os som grønlændernes landsmænd er det en stor smerte at følge hvor landet bevæger sig hen hvad var det dog der fik grønlandske politikere til i ramme alvor at forestille sig at en mikroskopisk lille befolkning i antal som vordingborg kommune befindende sig tyndt spredt ud over et kolossalt stort område vil kunne være i stand til at eksistere som et selvstændigt land

diplomatiske forbindelser med andre lande samt på egen hånd forestår retsvæsen myndighedsudøvelse beredskabs forsvars og sikkerhedsopgaver hvad var det dog der fik grønlandske politikere til at forestille sig at grønland på egen hånd som en selvstændig stat vil kunne forestå retshåndhævelsen af et demokratisk velfærdssamfund herunder at oprette oprette og drive domstole at etablere og drive uddannelsesinstitutioner der vil kunne varetage mellemlange og videregående uddannelser samt at etablere og drive et fuldt udbygget social og sundhedsvæsen det bør stå klart for enhver at ingen lignende mikroskopisk lille befolkning hvor end den er i verden vil være i stand til at løfte denne kolossale opgave med så omfattende og krævende opgaver på en måde som det naturligt vil blive krævet i en moderne vestlig verden og med de udfordringer den moderne vestlige verden naturligt stiller en grønlandsk statsdannelse tjener således

enkelte grønlandske politikere uden megen sans for historie og tradition i de seneste år ved hjælp af urimelige verbale angreb på danmark og det danske folk har haft held til at rejse kunstige barrierer mellem

ikke tynget af på bedste koloniherrevis skal han nok forklare grønlænderne hvordan tingene hænger sammen og at det eneste de har at gøre

at opgive deres drøm om selvstændighed synspunktet kommer jo ikke bag

selv om jeg må sige at det bliver udtrykt med en skarphed og en aggressivitet som

om ordføreren respekterer den gældende selvstyrelov om han respekterer det princip som er nedfældet i loven og som statsministeren også gav udtryk for i sin redegørelse nemlig at færøerne og grønland kan få selvstændighed hvis de ønsker det respekterer ordføreren den lov og det princip eller ligger der i ordførerens forslag om en kommission at det skal munde ud i en ændring af selvstyreloven sådan

fordi halvtredstusind mennesker ikke kan varetage retspolitik forsvarspolitik udenrigspolitik osv så er det jo ikke rigtigt man

som er meget små nationer som har en formel statsdannelse men som indgår i et andet fællesskab som en stat så lige den præmis er jo forkert grønland kan selvfølgelig godt være en stat og indgå i et andet fællesskab

øjeblik grønland bliver en selvstændig stat så vil grønland i løbet af fire en halv minut blive opslugt af usa sådan er det og det har de

på grønland langt mere end man egentlig burde være og det er fordi det bliver

interessesfære der er det så jeg siger hvad tjener grønlands interesser bedst det kan man spørge sig

jeg er ikke tvivl om hvad det grønlandske folk ville svare

en fuldstændig frugtesløs diskussion kom dog i gang grønland med at lave noget der er fornuftigt og pragmatisk få lavet nogle reformer og lad os se hvad i kan

de her endeløse drømmerier som fylder alle de her avissider gå i gang med at blive selvstændige hvis det

af modellerne hedder free association som betyder

at at vi kan få selvstændighed hvis

med hensyn til for eksempel forsvar eller

når vi har behov for det

få selvstændighed i fremtiden med free association det vil sige at vi kan samarbejde med danmark hvis danmark

efter

tager hjem til grønland min opfordring

med at reformere og komme i gang med at

grønlands økonomi og samfund til

så kan det være at det om fem og halvfjerds

selvstændig stat men det kræver at der er orden i eget land

og synes at det er vejen man skal gå fra dansk side

sådan som lovgivningen er i øjeblikket ønsker vi

udvise respekt men naturligvis også at have en klar tale i forhold til hvad der er udfordringerne og derfor synes jeg at der fra regeringens side er sendt det rigtige signal til den grønlandske regering og til landsstyret deroppe om at

så jeg næsten aldrig har hørt noget lignende ja der er tale om en skærpelse fra min side

det grønlandske samfund står i problemer helt op til halsen og der bliver ikke foretaget noget som helst af værdi

det der frustrerer mig og derfor har jeg skærpet retorikken

synes jeg vi skal tale om det med stor respekt det er også vores fælles ansvar at det ikke kun er et udtryk for fortiden eller et uopnåeligt ønske for fremtiden men grønland er grønlændernes land ligesom færøerne

også en del af grønland og færøerne gennem rigsfællesskabet det er der vi er sammen og det er et meget værdifuldt fællesskab jeg tror desværre at mange grønlændere og færinger ikke føler at grønland færøerne og danmark indgår i et ligeværdigt samarbejde og fællesskab

og i fællesskaber har alle en ligeværdig stemme og ingen skal føle eller opleve mindreværd jeg ønsker at vi i folketinget i folketinget og fra regeringens side holder selvstyret med den ene hånd og samtidig forpligter os på et tæt

at det der binder os sammen er vores kultur er vores historie og det er den forskellige geografi som selvfølgelig også er med til at danne de mennesker der bor der altså et rigsfællesskab som bunder

skal opdrage og styre hverken grønland eller færøerne med hård hånd danmark har brug for grønland og færøerne ligesom de har brug for danmark blandt andet spiller alle tre lande en meget stor rolle ikke bare i rigsfællesskabet men også i forhold til arktis og hele udviklingen der hele sikkerhedspolitikken

vi ved jo alle sammen godt at helt centralt er

har gjort det muligt også med

de miljøforandringer der er med de klimaforandringer der er og vil gøre det muligt

passage igennem af både fra kinesisk side og

ikke bare i forhold til arktis og passagen der men for at kunne udvikle rigsfællesskabet grønland

dygtig arbejdskraft der er brug for viden og der er brug for at bruge de ressourcer som der er

enten grønland eller færøerne

på besøg på en lille ø

jeg kom dertil og troede at

et lidt forarmet sted det tager en halv

stiller store krav men har et tilbud at

vi har hørt at der er for mange børn i grønland som

vi er egentlig sådan et godt samfund her på hunde ejland kunne vi ikke være sådan

børn der har brug for noget ekstra kunne være

et godt eksempel på at man fra grønlands side selv påpeger at der kan være nogle problematikker stiller sig til rådighed og faktisk både menneskeligt men også i forhold til den bosætningsstruktur der er faktisk åbner for nogle muligheder

man siger fra færøsk side vi har jo om nogen udfordringerne

på de her øer kunne vi ikke lave et samarbejde hvor vi blandt andet i forhold til moderne teknologi bruger

telekommunikationen som vi jo selvfølgelig alle sammen har brug for også når det drejer sig om sundhed så det vi kan gøre og det vi bør gøre er

det er i fælles interesse at vi lokaliserer de problemer der må være de muligheder der er og at vi i

samarbejdsånd går sammen om at finde løsninger på de sociale og økonomiske problemer som der er og som

faktisk også hver især

til gavn for en større viden ikke kun hvad europa

verden om de ressourcer som

blive tale om nye indtægter hvis der skal være tale om

vi også arbejde sammen om det grundlæggende er måske lyder det banalt

at samarbejdet i rigsfællesskabet skal bygge på tillid og så skal det bygge på konkret samarbejde

at sætte på dagsordenen at mange på grønland og færøerne som kommer til danmark

udfordringer med sproget

problemer i forhold til at kunne dansk nok eller at kunne

den sproglige hjælp som der er brug for jeg tror også at

går i gang med uddannelse stifter familie bliver måske skilt

sig der ikke var de arbejdsmuligheder

stå i en situation hvor de gerne vil hjem igen i dag er det sådan at man kan få hjælp til en flybillet men det er jo den mindste del af det jeg kunne godt tænke mig at vi havde et konkret samarbejde hvor vi så på

flytte hjem er det hjælp til bolig til arbejde at få skabt kontakt til familier man tage fat på de konkrete udfordringer der er sådan at man

til at være mobil og kunne flytte sig

servicekontrakten i forhold til thule og det er også min opfordring at vi samler kræfterne

håber meget at det kan lade sig gøre også til grønlands bedste at vi får landet den aftale

og indtægter til grønland fra thulebasen

at interessen fra amerikansk side

på at thule ligger lige præcis midt mellem washington

og moskva det er et centralt strategisk

og derfor er det også vigtigt at vi

indtil der er fundet en løsning på det så

velkommen hver gang vi drøfter rigsfællesskabet her meget gerne mere konkret end vi måske

hvis man på færøerne og i grønland også der har drøftelser om

den vej vi gerne vil gå så tak for drøftelsen

glæder jeg mig over de store muligheder der også er i samarbejdet det er faktisk også noget af det der ude i verden gør danmark interessant

at vi er en del af rigsfællesskabet og på den måde strategisk placeret

konstruktionen bygger på en grundlov hvor der ikke er ligeværdighed hvor der står at der er ét parlament og det er det danske én regering nemlig den danske

er grundloven stadig væk en grundlov der siger at

nogen rettigheder til at have et

ligesom skal give lov til det fordi danmark har definitionsretten

grundloven står for synes ordføreren

respekt og bestræbe os på ligeværdighed

vente på at grundloven engang

at vi alle sammen kan bestræbe os

for at behandle hinanden med respekt

selvstændigt det

lysten til at man fra dansk side har sin identitet og er meget nationale

andre lande hvor har det på samme måde men det forhindrer jo ikke

gerne vil være en del af et rigsfællesskab og jeg lytter meget til hvad grønlænderne siger og jeg lytter også meget til hvad færingerne siger og jeg vil meget gerne være med til at følge det på vej

tak og tak for formandens fleksibilitet

en fin eftermiddag og det viser bare at det er godt at vi har den årlige redegørelse om situationen i rigsfællesskabet så vi kan få trukket frem at vi rent faktisk laver en masse gode ting sammen som det fremgår af statsministerens skriftlige og mundtlige

rigsfællesskabet er jo på mange måder en ret enestående konstruktion der er vist ikke så mange andre måske slet ikke nogen forhenværende kolonimagter der i deres lovgivning har indskrevet en ret til de tidligere kolonier til at rive sig løs den dag de ønsker det så ligger der selvfølgelig det i

til de mennesker at afgøre om de vil

vi alle sammen er glade for rigsfællesskabet som det

er blevet bekræftet her i dag og det vil det såmænd også blive af de følgende talere det er jeg helt sikker på men som fru annette vilhelmsen var inde på

det vigtigt at det er et ligeværdigt fællesskab og der kan jeg altså godt få øje på et par punkter hvor der er plads til forbedring lad os tage spørgsmålet om de områder som

danmark har ansvaret for og som ikke er overdraget eller ikke kan overdrages til grønland i kraft af grundloven og selvstyreloven for eksempel spørgsmålet om retsvæsenet det er noget vi tit har diskuteret her i salen og hvor de grønlandske medlemmer har peget på at de standarder vi har for retsvæsenet i grønland ikke lever op til de standarder vi har her i danmark på trods af at vi jo faktisk er enige om

skal der tilstræbes i hvert fald den samme standard som vi har her i syddanmark hvis jeg

sige det på den måde så der er helt givet plads til forbedring og jeg siger ikke at der ikke bliver arbejdet på det jeg ved også godt

noget man løser fra den ene dag til den anden og det koster penge

men det er dog vigtigt at vi holder fast

erkendelse at sådan skal det være så vi også over for de to andre dele af rigsfællesskabet bekræfter at vi står ved den

målsætning som vi har lagt ind der

er der også grund til ja jeg kunne næsten sige en vis ydmyghed for

ville danmark være nul og niks i arktis så havde vi intet at gøre i de vigtige fora som vi i dag

det er jeg helt enig i jeg har sådan set ikke nogen kritik af den

er baggrunden for at vi kan operere internationalt og der er rigsfællesskabet

en vigtig faktor derfor synes jeg også det er rigtigt som det tidligere har været fremført

tror jeg grønlandsk og måske også færøsk

helt huske at når det kommer til de store spørgsmål

i tilfælde af en krig jeg ved godt at der ikke er værnepligt for grønlændere og færinger de skal ikke stille op i en dansk krigsoperation et eller andet sted men uanset hvad

det mindste inddrages forud for at så vigtige beslutninger træffes ikke kun i form af de medlemmer de har i det danske folketing men også

fuldstændig skarp iagttagelse at grundloven ikke svarer til virkeligheden heldigvis kan man så sige fordi vi

så på den måde er tingene vel rent juridisk

nogenlunde i orden men der skal jo helst være overensstemmelse mellem hvad der står i en grundlov og hvordan virkeligheden er og derfor vil jeg da gerne melde ud at

kommer frem til en grundlovsrevision og det tror jeg vi gør på et tidspunkt så er det her et af de

som skal med i den debat en forudsætning for et godt fællesskab er jo at vi kender hinanden og desværre

tror jeg der er mange danskere

har noget særlig præcist billede af hvad situationen egentlig er på færøerne og

og ikke har nogen konkret oplevelse af de vilkår som man arbejder under og lever under de steder og derfor synes jeg det er rigtig godt at vi nu får en oplysningskampagne og noget undervisningsmateriale om rigsfællesskabet

bidrager ganske gevaldigt til en voksende ulighed

færøerne det er nok svært

det har måske også noget med den økonomiske situation som

til diskussionen om grønland har jeg altså en generel betragtning jeg tror ikke vi behøver gøre så meget ud af at fortælle grønlænderne om alle de problemer de har jeg tror faktisk grønlænderne er meget udmærket klar over hvad det er for nogle udfordringer de står over for så kan vi hver især have vores meninger om

den anden grønlandske regerings evne til at tackle problemerne og det mener

også vi har lov til at give udtryk for vi har jo sådan set sagt til hinanden at vi har brug for en

åbenhjertig debat om det så ingen kritik af det men måske var det godt og vigtigt hvis medlemmer af folketinget også fortalte noget om de gode sider der er ved grønland så vi ikke understøtter danskerne i et billede af at grønland

overgreb på børn og alkoholisme og at de ikke kan finde ud af noget som helst jeg har mine personlige erfaringer fra østkysten og ja

på østkysten ja

sulter på østkysten det er der men der er altså også i hver eneste bygd ressourcestærke mennesker der holder sammen på det samfund der er familier der løfter et ansvar for ikke bare deres egen familie men for hele bygden det er jo vigtigt

få med at der er ressourcer ude i de bygder som jeg håber at man i grønland vil kunne finde ud af

kigger på den ungdom som vi møder dem der rejser her til københavn og dem vi møder i grønland når vi er på besøg så har jeg altså ingen bekymringer for grønlands fremtid det er unge mennesker der engagerer sig i deres land som kommer med mange gode skarpe vinkler som vi

andre aldrig nogen sinde har tænkt over og som for manges vedkommende klart giver til kende at når de har fået gennemført deres uddannelse så skal den bruges hjemme i grønland til at bygge deres land op jeg synes det er vigtigt at få fortalt de

ensidigt billede af hvad situationen er i grønland alle ved at der er kæmpe udfordringer men med de grønlændere jeg omgås og som jeg har kendskab til både unge og ældre grønlændere så har jeg tillid til at det kan det grønlandske folk godt finde ud af så er der thulebasen den skal lige have et par ord på vejen jeg vil gerne sige til statsministeren når nu hun er til stede her

at statsministeren endnu ikke er stillet op i de samråd hvor vi har ønsket statsministerens tilstedeværelse jeg forstår det ikke for

er statsministerens ressortområde

belastning af forholdet inden for fællesskabet derfor synes jeg det ville have klædt statsministeren at kaste sig ind i debatten med os andre i grønlandsudvalget om den sag når det er sagt

er vi sådan set enige om at amerikanerne ikke har overholdt ånden i de aftaler der er indgået vi er også en del partier der mener

efter enhedslistens opfattelse at overlade certificeringen af de her virksomheder til den amerikanske regering og der er begået et par andre fejl

og det synes jeg også vi har lov til at tage med i en sådan debat her

kan det jo blive en ganske alvorlig belastning for rigsfællesskabet thulebasen er jo jeg skal nok lade være at remse alle sagerne op

sådan lidt et sår der meget nemt springer op og som giver anledning til voldsom debat både i grønland og i danmark om amerikanernes tilstedeværelse

vedtagelse på baggrund af en forespørgselsdebat vi havde om den sag hvor der bliver ridset nogle meget klare mål op for hvordan den her

nemlig at vi skal sikre at kontrakten

vi skal sikre grønland det størst mulige afkast af amerikanernes tilstedeværelse ikke mindst af hensyn til arbejdspladser og lærepladser men selvfølgelig også af hensyn til

det tilskud men også at der ikke fremover må kunne opstå tvivl om de aftaler der er indgået vedrørende thulebasen

om hvalfangst og salg af sælskind at det er godt at danmark går ind på den side det der måske mangler er at statsministeren tager noget sæl på næste gang hun skal til topmøde nede i eu og foregår sine kollegaer med et godt eksempel

herre per stig møller hvor der står at

som har betydning for færøerne så skal færøerne inddrages der står endda at der skal være tale om ægte medinddragelse og jeg vil mene at når

færøerne bliver gjort formelt

bagefter når han får ordet om hvordan det skal fortolkes men sådan ville jeg fortolke det man har bare ikke fulgt det man er gået i krig flere gange siden

inddraget færøerne eller grønland overhovedet så der foreligger

selv at undgå det jeg tror det er en god ting hvis vi vil have netop det her ligeværdige fællesskab

jeg prøver da også at følge med i måske ikke helt så godt som herre søren espersen det kan man jo aldrig vide

siden den nye regering trådte til er altså ikke at man har brugt en masse tid på at snakke om planer for selvstændighed jeg har noteret mig at man har talt meget om de økonomiske problemer og andre udfordringer der er

man har det har jeg læst mig til her

det grønlandske folk at man vil komme med en sammenhængende strategi for hvordan

kan huske at enhedslisten havde nogle meget kritiske bemærkninger til den og at vi faktisk også stemte imod den hvad skal vi sige ændring af udlændingeloven der var en forudsætning for at gennemføre storskalaloven vi sagde jo meget klart at

det var en en lov man havde lavet som

efter vores opfattelse var i strid med de internationale konventioner om arbejde og menneskerettigheder som

på reformer som det er nævnt flere gange

noget mere alvorligt og påtrængende på grønland end på færøerne det færøske samfund er begunstiget af en meget fin økonomisk vækst hvoraf en meget stor del dog skyldes prisudviklingen og således er en udvikling der ikke kan forventes i al evighed omvendt ser det ud til at den færøske arbejdskraft er mobil

som efterspørges i udlandet sådan som det fremgår og det er selvfølgelig en rigtig vigtig ting

også betyder at mange så arbejder i udlandet og betaler skat der i forhold til grønland må vi jo nok sige at arbejdskraften omvendt er en kæmpe udfordring

over tres procent mellem seksten og atten år skal findes uden for uddannelsessystemet virker jo mildest talt skræmmende

fornemmer også i redegørelsen at det kniber gevaldigt med mobilitet og incitamenter mere generelt hvilket kan være en fortælling om at der desværre nok også er tale om kulturelle problemer som ikke løses over natten det stiller imidlertid det politiske system over for nogle svære valg hvor man på en gang skal være konsekvent og uden for megen rysten på hånden være i stand til at gennemføre det nødvendige som kan gøre ondt og samtidig sikre at der kommer gang i erhvervsudviklingen især på råstof og turismeområdet altså en positiv dagsorden der skal simpelt hen tjenes flere penge på grønland jeg synes derfor det er rigtig glædeligt at det ser ud til at regeringen i form af en dansk grønlandsk arbejdsgruppe har fremlagt anbefalinger til et kommercielt erhvervssamarbejde jeg anser det

en pligt for den danske regering at gøre alt hvad der inden for rammerne af selvstyreloven kan gøres for at stimulere den økonomiske udvikling i sådan en svær omstillingsproces

trods alt kunnet øve os lidt på reformer

her må vi bistå og samtidig ikke sløre hvor alvorligt behovet er for reformer jeg synes det er hjælpsomt med meget direkte tale på det her

men jeg er helt sikker på at de grønlandske politikere efterhånden har forstået budskabet med disse ord

femte maj nitten fem og fyrre

fire og fyrre og derved var brudt ud af rigsfællesskabet så det er altså noget der også kan gå i opløsning i en speciel verdenssituation jeg ved godt at island havde en fem og tyve årig overgangsperiode siden

her forhistorie jo også hvor vigtigt det er at alle

synes at det er godt at være i rigsfællesskabet for ellers går man jo når lejligheden byder sig

får vi det altså heller aldrig tilbage

i hele rigsfællesskabet at bevare og forny det vi kan miste det

opmærksomme på hinandens vanskeligheder og udfordringer hvis vi ikke arbejder sammen til gensidig gavn og hvis vi ikke respekterer hinandens særpræg og vore interne forskelligheder og aspirationer

det afgørende at vi kender mere til hinanden vi kender faktisk ikke nok til hinanden nok har kim leines bog fra grønland betydet at

litterær interesse for grønland men det er jo altså grønland i sytten firserne og sytten halvfemserne den bog drejer sig om og det er nutiden og fremtiden vi beskæftiger os med

række initiativer i den forbindelse men det er jo foreløbig kun blevet til ansøgningsskemaer i stedet for at

en del af undervisningen det er sådan at grønlændere og færinger kender betydelig mere til danmark og danskerne end danskerne kender til grønlænderne og færingerne og grønland og færøerne og det bør forbedres i den danske undervisning nok opfordrede folketinget i fjor regeringen til at fjerne de grænsehindringer som eksisterer inden for rigsfællesskabet og som

edmund joensen jo påpegede i debatten i fjor og som vi tog fat i

at der kommer en god løsning i morgen eller i overmorgen men det er jo løsninger nu vi har brug for her de tre dele af rigsfællesskabet grønland færøerne og danmark har meget forskellige udfordringer og vi er stillet meget forskelligt økonomisk det går fremad på færøerne det går tilbage på grønland

og de store demografiske udfordringer på grund af befolkningernes ændrede alderssammensætning de økonomiske forhold er hver del af rigsfællesskabets eget ansvar og det er hver dels egen opgave at bringe orden i økonomien men i det omfang vore nordatlantiske fæller ønsker danmarks bistand

mens vi er inde og det forpligter os til at skaffe og sikre grønland og færøerne så gode aftaler med eu som muligt

jo for eksempel lige sket i dag i forbindelse med nogle bankforhold

nu i forbindelse med flere fiskeriaftaler men grønland står stadig med urimelige problemer hvad angår sælfangsten

parlamentet som skyldes problemer med

og heller ikke har forståelse for kystfangsten og oprindelige fangst folketinget har selv taget kontakt til europa parlamentet

har udvist forståelse for grønland men hvad angår

jo regeringens bord her må den handle det må regeringen også hvad angår servicekontrakten på thulebasen

usa efter folketingets opfattelse har brudt forudsætningerne for thuleaftalen som denne er fornyet flere gange meget tyder desværre på at regeringen ikke har behandlet denne sag med den fornødne agtpågivenhed da den ønskede at udvise rettidig omhu synes den at have udøvet den utidigt

er mig stadig væk en gåde fru statsminister som ikke har villet deltage i nogen samråd

tager jeg chancen nu hvis statsministeren vil høre efter tak det er mig stadig væk en gåde hvorfor regeringen ikke lagde vægt på det der hedder external relations altså udenrigspolitiske relationer for hvis ikke thule mellem grønland og danmark mellem grønland og usa og danmark

external relations eksisterer

external relations er det ikke nogen sag for eu så jeg forstår ikke at

missede den mulighed da man begyndte at undersøge forholdet

ved at der ser ud til at være lavet et dårligt stykke arbejde

amerikanerne har udnyttet den svaghed det er sager som disse der skader rigsfællesskabet selv om der vel er mere brug for et stærkt og samlet rigsfællesskab nu end tilfældet har været i mange år den nye konflikt med rusland kan brede sig til nordatlanten

søren espersen var inde på og den kan brede sig til arktis som den evige russiske uromager rogozin nu er blevet russisk ambassadør for han har jo netop kaldt arktis for ruslands mekka og det tyder på kommende provokationer jeg havde fornøjelsen af at forhandle med ham dengang vi skulle have kaliningradløsningen på plads så jeg ved godt at han bliver sendt ud når det skal gøres vanskeligt så det tyder på provokationer og konfrontationer i fremtiden selv om vi med ilulissataftalen var enige om at undgå den slags og løse alle problemer i fred og fordragelighed og under respekt for havretten vi skal fastholde denne aftale og vi skal fastholde det gode samarbejde i rigsfællesskabet om arktis om nordatlanten så ingen af os kommer til at få ubehageligheder

herre søren espersen i at hverken færøerne eller grønland ville få lov til at ligge så beskyttet som de gør nu hvis de skulle være uden for rigsfællesskabet som ifølge mange færinger og ifølge mange grønlændere som

jo udgør en paraply hvis det virkelig regner udfordringerne og ubehagelighederne skal vi imødegå og stå imod sammen men skal det lykkes på lang sigt skal vores interne samarbejde udbygges og styrkes allerede nu på kort sigt

fjernet de hindringer og de sten der måtte være på vejen

naalakkersuisut indsatsområder så det er heller ikke rigtigt at vi gør ingenting tværtimod har der været stor udvikling i de seneste år

tager vi også ansvar imens andre går fra ansvaret i to tusind og ni

selvstyre stemmeprocenten var

fire og halvtreds procent af den grønlandske befolkning

tydeligt resultat der at den grønlandske befolkning har viljen

og dansk folkeparti kan ikke bremse den

gennemgang af situationen i grønland og færøerne som det ser ud netop nu

man fristes til at kalde det en beskrivelse af det rigsfællesskab vi kender det skal vi naturligvis værne om og redegørelsen går da heller

til blot at antyde fornyelse udover at pege på at vi i grønland og færøerne hellere må forbedre vores økonomi hurtigt derfor vil jeg citere de ord statsministeren bruger når det gælder det danmark vi kender nemlig at vi skal videre der er ingen i dette ting der kunne tænke sig at stille sig tilfreds med det danmark vi kender

hver sin måde ønsker om nye spændende udviklingsformer for det danske samfund så så borgerne bliver endnu mere frie og selvbårne mennesker alle partier har ønske om nye tiltag så danmarks samarbejde med andre lande og internationale position

det har de vel også i færøerne derfor bør denne debat også handle om hvordan vi

bringer resten af rigsfællesskabet større frihed nye muligheder for borgerne og en bedre position internationalt

rigsfællesskabets levedygtighed er blevet ganske hårdt prøvet i de sidste par år først kom sagen om eus boykot af færøske fiskefartøjer

medførte forbud mod losning af fisk fra færøske fartøjer i danske havne

så kom sagen om usas nytolkning af aftalen

en situation som indtil nu har efterladt hele rigsfællesskabet som taber på vores egen jord og for tiden kører sagen om eus fornyelse af inuitundtagelsen omkring handel med sælskind som reelt truer selve fangererhvervet i grønland på livet livet i alle tre sager kunne man overveje om det havde givet bedre mening hvis grønland og færøerne havde været i

position hvor vi kunne have forhandlet på egne vegne uden at være en del af et fællessystem som har en række andre interesser

fiskerisagen i egne hænder og brugte det internationale retssystem at konflikten om fiskeriboykotten blev bilagt

grønland satte foden ned over for arktisk

at få alle tre regeringer placeret ved forhandlingsbordet danmark kunne ikke selv situationen omkring arktisk råd hvor der desværre fortsat holdes lukkede ministermøder uden grønlandsk deltagelse er særlig grotesk når man tænker på at det at det alene er grønland der er både danmarks og færøernes billet

vi alle kræfter ind på at skabe den økonomiske basis først

sammenhæng oplyse at naalakkersuisut nu har sat ind

begge dele er positive faktorer der ikke fremgår af redegørelsen for siumut er selvstændighed ikke det samme som løsrivelse fra danmark det vi ønsker er at kunne repræsentere os selv over for verden og gerne i et fortsat samarbejde med danmark og der er en mellemvej en international anerkendt position som siumut igen og igen har peget på her i salen modellen hedder free association det er den vej vi skal videre ad

og drøfte rigsfællesskabets fremtid jeg vil opfordre til at man efter valget tager modellen free association anderledes alvorligt herinde og begiver sig i gang med at undersøge hvilke fordele

hele rigsfællesskabet for med free association kan vi fastholde alt det samarbejde vi ønsker samtidig med at færøerne og grønland kan opnå den frihed internationalt som er vores drøm vi kan forblive et fællesskab og vi kan fortsætte med at bringe dette fællesskab videre for eksempel vil grønland kunne deltage i

men fortsætte som en del af det danske fællesskab og måske kunne de grønlandske

børn i danmark endelig få de samme rettigheder til modersmålsundervisning som de tyske mindretalsbørn vi kunne vel så blive undtaget for ansvar for de

danmark i disse år kaster sig ud i uden at vi så meget som bliver spurgt om vores holdning og danmark kunne blive fri for at tage ansvar for færøernes

hernede alt sammen

mens vi stadig udgør et fællesskab et frit fællesskab af riger men allerede nu er

at det selvstyre som vi sammen vedtog i to tusind og ni bliver respekteret og brugt fuldt ud der er således en række områder som grønland bør overtage så snart det er muligt det kommende folketing bør sætte ind på

skabe en klar analyse af de økonomisk praktiske konsekvenser af mulige overtagelser fremover de områder

ikke er overtaget skal vi sikre lever fuldt ud op til de danske internationale standarder

skal behandles ved retterne i grønland bør ikke tage langt mere tid end de samme sager gør i danmark vi kan ikke fortsætte med at der er bygder i grønland uden ordentlig politidækning

er en række detentioner der er under enhver kritik menneskerettighederne skal vel respekteres også der hvor det er vanskeligt geografisk vi kan også fortsat øge samarbejdet inden for rigsfællesskabet omkring erhvervsudvikling og finansiel kontrol og vi kan øge indsatsen indsatsen for at få grønland og færøerne markedsført i verden hvis vi fremover kommer mere med i de

som sagt tidligere er grønland

danmarks billet til arktis og

spændende udvikling der sker i i det område af verden på samme måde må danmark gerne forstærke sin rolle

og til udvikling og økonomisk vækst der kan vindes ved det sådan kan vi både sikre det rigsfællesskab vi kender og komme videre sammen

seks en halv procent af bnp for at sikre balancen

det man så kommer med og svarer fra naalakkersuisuts side er at der arbejdes på en holdbarheds og vækstplan

præsenteret i løbet af i år det tyder ikke på at der er sat noget i gang

undersøgelserne viser jo også at vi bruger

en kort status

fordele og ulemper ved alle fællesskaber

meget større end ulemperne der er plusser og minusser ved den nuværende regerings politik i relation til fællesskabet

et plus at vi nu har faste rigsfællesskabsdebatter her i salen

over for færøerne og grønland

men det er et minus at regeringen stadig ikke har gjort sig nogen tanker om en fælles strategi for rigsfællesskabet

det er et plus at vi er kommet over boykotten

men det er et minus at færøerne og

ikke sammen og for længe siden

et fælles slag for at forbedre færøernes adgang til eu markedet

tage stilling til bankunionen nu skal vi vide hvordan resten

rigsfællesskabet dækkes ind så godt som muligt

at være et minus at regeringen skynder sig langsomt og endnu ikke har iværksat arbejdet

er fællesskabet i rimelig god stand vi samarbejder og lytter til hinanden men der mangler konkrete initiativer både fra dansk og færøsk side initiativer der kan være midler

det må vi ændre

finanspolitisk holdbarhed på grønland og færøerne derfor er der

som tidligere sagt i dag store økonomiske

det gælder også områder hvor færøerne og

nævnes ikke i statsministeriets redegørelse men det jeg taler om er vigtige velfærdsområder

og færøerne finansierer i fællesskab efter § ni i hjemmestyreloven

for præcis fem måneder siden

ikke er overtaget er det vores pligt

er stort set de samme i hele

forpligtende løfte og jeg tager for givet at det står til troende

hvis vi tager sundhedsområdet som

af danmarks bnp går til sundhed på færøerne er man nede

sammenligning bruger man på færøerne godt enogtyvetusind kroner

at der for eksempel ikke er nogen kræftlæge ingen neurolog ingen lungelæge og der er ingen hudlæge og jeg kunne blive ved

det er ikke så mærkeligt hvis mange tænker at det er risikabelt at blive alvorligt syg

og de er som bekendt danske statsborgere

diagnostik og mindre og værre behandling og dermed mindre fordel af de store fremskridt der kendetegner lægevidenskaben andre steder for eksempel i danmark

ikke tilnærmelsesvis er samme standard inden for sundhedsområdet i rigsfællesskabet sådan som statsministeren har sagt at regeringen har pligt til at sikre

på færøerne har man selvfølgelig pligt til at få så meget sundhed som muligt for pengene

og regeringens pligt må være at sikre

statsborgere har en nogenlunde lige adgang til sundhedstjenester derfor må jeg høre hvad statsministeren siger hvordan vil regeringen sikre at færøerne kommer op

et niveau i sundhedsvæsenet der er stort set det samme som det danske

tak for en god debat om rigsfællesskabet

og når statsministrene i de store taler omtaler

er det også sjældent lige i den del af talen at de mest kontroversielle budskaber ligger eller proklameres man konstaterer nogle ting og man er så forsigtig med ikke

være kontroversiel at man næsten heller ikke er politisk politik er jo per definition altid lidt kontroversiel

alt hvad statsministeren siger om rigsfællesskabet bliver jo vendt og drejet

anklaget for både det ene og det andet det er vel grunden til at

omstændighederne har jo gjort at forholdet til færøerne i den regeringsperiode der nu lakker mod enden er blevet presset helt forrest på dagsordenen fiskeristriden mellem eu og færøerne satte forholdet under stort pres de to internationale sagsanlæg hvor færøerne anlagde to sager

dermed imod danmark og måtte gøre det i danmarks navn satte forholdet under pres

vi nu bagefter kan evaluere forløbet

at færøerne kunne bevare sin selvstændighed kunne gå sine egne veje kunne kæmpe sine egne kampe

det er de to begreber som er helt afgørende for at forholdet kan fungere fællesskab og selvstændighed i det øjeblik fællesskabet føles for meget som en spændetrøje kommer det under pres indefra

nu er det færøernes handel med rusland der ligger og gnaver eu og dermed også danmark er ramt af russisk boykot af madvarer

har anmodet tredjelande om ikke at udnytte situationen som det udtrykkes altså ikke at tage

markedsandele fra de eu lande som nu er boykottet

men færøerne har jo en meget lang tradition for relationer den vej under kommunismen var færøerne for eksempel et af de meget få lande overhovedet som havde fiskeriaftaler med sovjetunionen

det lod sig gøre og det blev accepteret fordi færøerne samtidig var et nato land og der var ingen tvivl om hvor færøerne strategisk hørte til sovjetunionen kunne ikke

derfor var jeg meget glad for forleden at høre natos generalsekretær jens stoltenberg bekræfte at så længe der ikke er nogen tvivl om hvor færøerne færøerne hører til strategisk så havde nato ikke nogen problemer med at handelen foregår det kan tværtimod virke opblødende i en meget spændt situation eu er skeptisk det ved jeg godt og det

godt forstå men russerne skal

og at de spiser fisk kan ikke på nogen måde forværre situationen i ukraine

til gengæld meget lidt tvivl om at rusland ville bryde ud af de fiskeriaftaler

har med eu norge island og færøerne og fastsætte sine egne kvoter unilateralt det ville ikke gavne nogen som helst kun flytte konflikten over til et nyt felt hvor den siden hen ville eskalere og prisen ville blandt andet blive betalt af eu ikke mindst af danmark danmark ville blive ramt af langt lavere priser på det europæiske marked hvis rusland

så stor en del af den færøske eksport og den tilflød europa i stedet for derudover kommer jo at færøerne

et år var ramt af en boykot

som skubbede den færøske eksport netop til rusland det var der logistikken ligesom blev bygget op

er det jo et faktum at færøerne næsten kun eksporterer madvarer hvis vi fuldstændig havde fulgt eus linje i denne sag

det ville ikke have været rimeligt

at færøerne ikke havde været så lydhøre over for de advarsler som både udenrigsministeren og statsministeren har fremsat

men jeg håber at

også i dette tilfælde har forståelse for færøernes situation og for at rigsfællesskabet heller ikke i denne sag i dette tilfælde må lægge bånd på færøernes muligheder for at agere selvstændigt

skal der ikke herske nogen som helst tvivl om at færøerne

i den frie verdens kamp imod

party til at vinde tre og halvtreds af skotlands ni og halvtreds pladser i underhuset hvorfor er der så mange skotter som ikke kan finde sig til rette i fællesskabet med england fordi de føler at balancen mellem fællesskab og selvstændighed er skæv england blander sig for meget england styrer for meget skotterne vil gerne have en regering de selv har

eget skattesystem hvor de får alle indtægterne af de skatter som opkræves i skotland de vil selv prioritere

egne offentlige investeringer nordsøens olie er skotlands olie siger de og så vil de lægge skotlands fremtid i skotternes hænder som det blev sagt i

til folkeafstemningen snp vil gerne høre til eu men ikke til storbritannien for de føler at fællesskabet tager for meget selvstændigheden er for presset

man sammenligne med rigsfællesskabet som vi står i og så er det meget interessant at kunne konstatere

færøerne kan sætte flueben ud for så godt som alle de ønsker som snp har det er færøernes olie det er færøernes skattesystem det er færøernes investeringer det er færøernes handelsaftaler det er færøernes fiskeriaftaler

vi har fået plads til at være selvstændige i et fællesskab og så længe det fortsætter

så længe selvstændigheden kan rummes inden for fællesskabet tror jeg der vil være opbakning til fællesskabet

men også noget andet som er vigtigt når det

gælder debatten om de her ting

omtales det ofte som et ensidigt forhold

sætter ikke så mange ord på de fordele som danmark har af fællesskabet

at høre udenrigsministeren i i en samtale om danmarks rolle internationalt sige at der bliver åbnet døre fordi danmark ikke bare er den sydlige del af kongeriget men også er grønland og færøerne han sagde videre at det at grønland er

en del af kongeriget giver bedre adgang til beslutningstagere rundtomkring i verden

bedre kan varetage både vores værdier og vores økonomiske interesser dette er vel naturligt

altid husker at de beslutninger som kongeriget

forhandlinger eller samråd med med grønland og færøerne for det er således som statsministeren endte sin tale i dag med at sige

er der selvfølgelig en part som er større end de andre og det er danmark derfor må danmark mange gange lægge lægge

kvittere for nogle af de konkrete sager som er blevet løst i de forgangne tre

fylder så meget her i huset danmark sidder som det er nu

med formandskabet i nordisk ministerråd det giver muligheder og dem har regeringen blandt andet benyttet til at sætte fokus på mulighederne i den såkaldte blå bioøkonomi

nordvestatlanten det konkrete arbejde i den forbindelse er uddelegeret til færøernes fiskeriministerium som er gået til opgaven med stor entusiasme

havets ressourcer regeringen er gået med til at finansiere etableringen af en infrastruktur for genomer

med til at finansiere bevarelse af vigtig kulturarv på havene der er lavet undervisningsmaterialer om færøerne og grønland

det danske politi udøvede udøvede en en meget fin indsats sidste sommer hvor færøerne næsten var

der er visse grænsehindringer som er blevet fjernet i den her periode og der er en række andre små sager som er blevet løst konkrete sager det vil jeg gerne kvittere for

gør at fællesskabet fungerer når de konkrete ting fungerer

det som folk efterspørger lige efter valget

jeg et møde med statsministeren om vores samarbejde og

der bestemmer på færøerne og at færøernes lagting er den øverste myndighed på færøerne der var også lydhørhed over for det det kom

regeringsgrundlaget hvor der står

man har forståelse for behovet for en færøsk forfatning nu blev sagen ikke aktuel fordi den ikke blev rejst af den nye færøske regering men den står der og når nu statsministeren eller en anden statsminister skal til at skrive et nyt regeringsgrundlag

også være lydhør over for det og tage i betragtning at der er behov for at

færøerne har fået ad pragmatisk vej også skal formaliseres

en konstruktiv måde og det synes jeg

til den her sag om

med hvem de ønsker færøerne er ikke medlem af eu

på det område og det skal vi andre ikke sætte spørgsmålstegn ved

meget kritisk over for den måde som den russiske regering farer frem på hvad mener ordføreren så

den færøske lagmands udtalelser for

i moskva for at forhandle aftaler fiskeriaftaler og hvor jeg opfattede at det han sagde

var noget værre pjat at eu havde indledt sanktioner mod

rusland det var måske ikke lige de ord han brugte men budskabet var synes jeg meget tydeligt

politiske udtalelser for at få en økonomisk gevinst det synes jeg var uheldigt men men siden hen har jeg

og britisk orienterede politikere flokkedes i stor stil

i unionen hvis hvis grønland og færøerne ønsker selvstændighed er der bare her i folketinget nogle der

siger nå jamen det må de da selv om det tyder jo på at der er en større kærlighed til unionen i i storbritannien og united kingdom end der er her i danmark hvor man

som dansk politiker er fuldstændig ligeglad det er noget de ordner selv er det ikke deprimerende

den danske statsminister i den grad blandede sig og også var på færøerne og sagde sin mening og og sagde at man

så det det synes jeg ikke man har holdt sig tilbage med når det gjaldt

man har blandet sig

været noget på spil og det synes jeg er helt okay jeg synes

man

de fælles udfordringer der er

jeg oplever her i folketinget et ret stort engagement og et

ægte engagement i rigsfællesskabet

vi også oplevet før ved de store debatter så det må

et bredt flertal har fremsat her i folketinget det er en vedtagelse hvor vi har fokus på dialog og samarbejde som det helt centrale i rigsfællesskabet som vores

økonomiske udfordringer især på lidt længere sigt det er sådan at det er færøerne og grønland

og også selv har ansvaret for at træffe de beslutninger

skal sikre velfærden i fremtiden i regeringen

vi os selvfølgelig for den økonomiske udvikling på færøerne og i grønland og det er også derfor at vi løbende drøfter den med det færøske og det grønlandske landsstyre den demografiske udvikling på færøerne og i grønland betyder at det er nødvendigt med reformer

vil følge arbejdet med den økonomiske politik

fra regeringens side er vi også som jeg nævnte i min besvarelse indstillet på at samarbejde og hjælpe med det administrative i forhold til reformer hvis færøerne og grønland måtte ønske det spørgsmålet om grønlandsk grønlandsk selvstændighed er nævnt flere gange her i dag blandt andet af herre søren espersen som jeg forstår debatten

er ønsket om selvstændighed ikke aktuel på den politiske dagsorden i grønland

det klart at regeringens ønske er et dynamisk og stærkt rigsfællesskab og det er

men samtidig anerkender regeringen naturligvis at det er det grønlandske folk eller det færøske folk for den sags skyld der i sidste ende selv beslutter

ønsker selvstændighed sådan er vores selvstyreordning

med herre søren espersen og andre i at vi i rigsfællesskabet er stærkest når vi står sammen jeg tror ikke at

tvivl om min eller regeringens holdning til rigsfællesskabet

derfor er det at samarbejde i rigsfællesskabet også helt centralt for regeringen hvilket

afspejlet i den redegørelse vi har lavet om rigsfællesskabet

set en ramme for hvordan man løbende kan udvikle

færøerne og grønland samarbejder allerede på en lang række områder det er både inden for rigsfællesskabet men faktisk også i forhold til resten af verden et af de spørgsmål der er

og det er rejst af flere medlemmer

fremhævet forskellige problemstillinger som gjorde det nødvendigt at gennemføre en fornyet høring af alle ministerier og de to landsstyrer på grund af valget i grønland har

nylig haft mulighed for at svare på

er der fortsat et arbejde i gang sammen med de færøske

grønlandske myndigheder for at få identificeret

de nordiske grænsehindringer som har betydning for grønland og

selvfølgelig

vil regeringen i samarbejde med grønland og færøerne gå videre med de problemer

muligt omfang skal komme grønland til gode udenrigsministeriet og selvstyret naturligvis forhandler i øjeblikket med usa om en løsning som er til

og jeg forstår på udenrigsministeren at de forhandlinger er inde på et konstruktivt spor udenrigsministeren har redegjort for detaljerne i sagen herunder forhandlingerne med usa det gjorde han på et lukket samråd den attende marts

ingen tvivl om at afsætningen af grønlandske sælskind er alvorligt påvirket af blandt andet de negative kampagner der har været mod

regeringen har sammen med landsstyret arbejdet internationalt for at sikre grønlands interesser i forhold til sælfangst det blev der også kvitteret for og det er

det som er udgangspunktet er at sælfangst er et bæredygtigt og et legitimt erhverv derfor har vi også gjort det klart i eu at kommissionen må informere om og udrydde misforståelserne i forhold til eus importforbud og inuitundtagelsen

i forhold til arbejdet med ændringen af eus sælforordning

et tæt dansk grønlandsk samarbejde om at varetage grønlands interesser i de aktuelle forhandlinger og jeg har

i øjeblikket også vil være gavnligt

sundhedspersoners autorisationsforhold i grønland

jeg gerne sige til herre johan lund olsen som rejste det spørgsmål at alt sundhedspersonale i grønland

arbejder på grundlag af dansk autorisation og det grønlandske sundhedsvæsen har jo også som arbejdsgiver på lige fod med danske arbejdsgivere som for eksempel de danske regioner mulighed for at få oplysninger fra sundhedsstyrelsen om forhold for sundhedspersoner med autorisation jeg kan så forstå at sundhedsstyrelsen på baggrund af

i marts to tusind og femten har ændret praksis så de grønlandske og færøske myndigheder derudover nu underrettes særskilt

opfordret tidligere patienter til at tage kontakt til sundhedsvæsenet i grønland hvis der i den konkrete sag er forhold der har givet anledning til bekymringer

sundhedsområdet jo er overtaget af

til herre edmund joensen som stillede spørgsmål til eus styrkede banksamarbejde regeringen mener i udgangspunktet at det vil være en fordel for danmark at deltage i det styrkede banksamarbejde vi vil først tage endelig stilling når vi har set hvordan samarbejdet fungerer i praksis og når der er sket de nødvendige afklaringer der er så nedsat en fælles arbejdsgruppe med færøerne og grønland der ser nærmere på konsekvenserne for færøerne og grønland i tilfælde af at danmark deltager i det styrkede banksamarbejde det arbejde er ikke afsluttet endnu men det vil det blive snarest muligt

er institutter på færøerne og i grønland udelukket fra at deltage i samarbejdet men når det er sagt vil jeg også gerne understrege at det ikke vil få konsekvenser for tilsynet med de færøske og grønlandske institutter

det kan under alle omstændigheder fortsætte som i dag hvor institutterne er underlagt tilsyn fra finanstilsynet

færøerne har efter hjemmestyrelovens § ni

og administrative kompetence på dele af sundhedsområdet og socialområdet og samtidig har færøerne overtaget det fulde økonomiske ansvar og får et generelt statsligt tilskud derfor er det altså

at varetage områderne på samme måde som hvis

områderne var overtaget som

at prioritere og beslutte standarden inden for social og sundhedsområderne

forholder sig hvis et område er overtaget så er det ikke den danske stat der skal sikre at at standarden svarer til den danske

og som vi varetager på på færøerne det er for eksempel politiet

at standarden i udgangspunktet er den samme

som den er i danmark med de afvigelser som som kan begrundes i i færøske forhold jeg tror det er vigtigt at få det her på plads så der ikke opstår nogen misforståelser

tage et par af tingene noget som herre

beslutninger om deltagelse i væbnet konflikt

slå fast at regeringen naturligvis lægger stor vægt på at vi løbende har dialog og informationsudveksling

med landsstyrerne om udenrigspolitiske emner der har særlig interesse for færøerne og grønland

sådan at danmarks deltagelse i væbnede konflikter skal behandles i folketinget i den forbindelse er der selvfølgelig også debat i udenrigspolitisk nævn hvor folketingsmedlemmer fra både grønland og

naturligvis er repræsenteret og i forhold til beslutningsforslag

gerne fremhæve at udenrigsministeriet gav færøernes og grønlands landsstyrer en orientering

i forbindelse med folketingets behandling

så spørgsmålet som også blev rejst

sådan at så længe grønland og færøerne er en del af rigsfællesskabet

de to rigsdele naturligvis skulle være forenelige med de retlige rammer som følger af

nogen der er interesseret i at der skabes uklarhed om vores relationer og om

og færøernes forfatningsmæssige stilling i

diskuteret mange forskellige spørgsmål og grundlæggende må man jo sige også på baggrund af den debat vi har haft i dag at

et moderne et levende rigsfællesskab hvor vi hele tiden har lysten lysten og viljen til at finde

en meget stor kvalitet som vi skal holde fast i jeg synes som sagt det har været en god og konstruktiv debat her i dag hvor vi har berørt nogle af de udfordringer vi står over for og også insisteret

vil gerne takke for en rigtig god debat mange gode og interessante indlæg og jeg ser frem til at vi arbejder videre med at styrke

de grønlandske aviser det fylder utrolig meget det er der hvor jeg savner en eller anden form for aktivitet fra dansk side som

cameron gentagne gange var i skotland helt op til afstemningen og agiterede for at bevare unionen det savner jeg fra dansk side jeg ser sådan en apati som jeg også nævnte

der egentlig startede med anders fogh rasmussen der sagde det må de selv finde ud af jeg kan ikke fordrage den holdning og jeg vil høre statsministeren

en forpligtelse til at kæmpe for at bevare den union vi har

ikke er vores opgave at blande os i det

være der på grønland og agitere for unionen og sige

hænger sammen alle ved jo også at hvis man gerne vil have selvstændighed ad åre så starter og slutter det formentlig med at økonomien hænger sammen

lang sigt når det så er sagt

tror at man skal være meget forsigtig

den britiske union og det rigsfællesskab vi har

og man kan ikke lave den sammenligning

har gennemført over de sidste mange år er jo en markant

og grønland mulighed for at overtage ansvarsområder som er på en meget fastlagt liste det kan man gøre fuldstændig selvstændigt og det

er udvikling af rigsfællesskabet

frem for at vi sidder overordnet og beslutter hvordan det skal være det synes jeg er en meget spændende

undskyld udtrykket også meget moderne måde at udvikle vores rigsfællesskab

ekstra grund til at kæmpe for det rigsfællesskab vi har og det er det engagement jeg synes jeg savner fra statsministeren der har

det må de lige se at finde ud af og det må de lige

vil gerne have et aktivt engagement og en tilkendegivelse

den britiske union eller andre lande

har en selvstyreordning hvor man skridt for skridt kan opnå mere kompetence på nogle områder det er en meget udvidet selvstyreordning vi har

er jo nu op til den grønlandske og den færøske befolkning selv at beslutte hvad man ønsker at overtage så

samme som at jeg ikke har nogen holdninger regeringen og jeg selv er meget optaget af at vi skal have et moderne rigsfællesskab som udvikler sig og ikke mindst udvikler sig i takt med

en lille lektion i i hjemmestyreloven

overtager man hele området

men så har vi det tredje som vi snakker om her når vi snakker om

administrationen men ikke betalingen

kongeriget at det var det samme niveau som i

en del af det samme system

i danmark til visse sygdomme

det fulde økonomiske ansvar det fulde økonomiske ansvar men får så et generelt

den danske stat at varetage områderne på samme måde som hvis områderne var overtaget som særanliggender derfor er det også op til færøerne at prioritere og bestemme standarden inden for social og sundhedsområderne det er ikke et dansk ansvar at sikre at standarden på færøerne svarer til standarden i danmark på disse områder og det tror jeg er vigtigt at få sagt

at få sagt at mit svar i folketinget i december

til de to samråd hvor vi havde bedt om

statsministerens tilstedeværelse i forbindelse med thulebasen jeg kan godt huske det skriftlige svar som var at det var udenrigsministerens udenrigsministerens

område men det er vel også statsministerens område og

er vel også derfor at statsministeren står her i dag altså grønland er jo statsministerens område og rigsfællesskabet er statsministerens ressort så jeg syntes det var nærliggende at

så jeg vil gerne have statsministerens kommentar til det samtidig også gerne høre om statsministeren er enig i det

her i folketinget alle partier undtagen dansk folkeparti den toogtyvende januar om

hvad der skal komme ud af forhandlingerne om

grønlands og færøernes selvstyreordninger

sige at spørgsmål vedrørende vedrørende emner i relation til grønland og færøerne hører under fagministrene og det svarer

min forgænger havde på det her område så det burde egentlig ikke komme bag på

der har spurgt hvorfor jeg ikke vil deltage i samråd i grønlandsudvalget og det vil jeg såmænd gerne der er fastsat et samråd den seksogtyvende maj

ikke helt korrekt at jeg ikke ønsker at stille op til samråd

sige at det følger helt fast praksis at det er den ansvarlige minister der besvarer spørgsmål fra folketinget

ønsket fra grønlandsudvalget om at statsministeren var til stede

tilstedeværelse men jeg ser så frem til at vi kan få

hvad der skal komme ud af forhandlingerne om servicekontrakten

på thulebasen og om statsministeren dermed også er enig i at

udenrigsministerens opgave i den forbindelse er at forfølge det mål at vi

når de ting som vi ønsker sikret i forbindelse med

er nu engang sådan i folketinget at det er den ansvarlige minister der besvarer spørgsmål fra folketinget om en given sag og det gælder også i

finder jeg intet absolut intet grundlag for at ændre på den praksis var også

forgænger og jeg må bare sige at udbuddet udbuddet af servicekontrakten for thulebasen hører entydigt under udenrigsministeriets ressort og derfor er det

også udenrigsministeren der besvarer spørgsmål

om det her fra folketinget ligesom han i øvrigt har besvaret en række andre spørgsmål fra folketinget om sagen og sådan

er selvfølgelig en mere teoretisk sag men alligevel kan den være vigtig for

grundloven slet ikke beskriver rigsfællesskabet som det er i dag heldigvis har

og rigsfællesskabet til når det gælder

der er ikke nogen hjemmel i grundloven

i debatten om disse ting er det derfor vigtigt at regeringen anerkender det det ubestridelige faktum at virkeligheden ligger uden for grundloven ellers bliver det svært at komme videre

med diskussionen om det forfatningsretlige det anerkendes af alle

inderst inde godt kan se at sådan er det men jeg forstår også godt at hun bliver nødt til at holde fast i at det ikke er således men når der står i grundloven at der er én lovgivningsmagt så er det forkert det er fuldstændig åbenbart at det er forkert

vi siger hvis man laver en forfatning som udfordrer de retlige rammer

uklarhed om hvilke retlige rammer der

så

punkt som har regeringens fulde opmærksomhed det problem som dansk folkeparti adresserer

beslutningsforslaget handler om at der findes mange ældre energianlæg som med fordel kan udskiftes med moderne og mere effektive anlæg og at mange af disse gamle anlæg står i huse i områder hvor boligpriserne gør det vanskeligt at låne penge til udskiftningen dansk folkeparti foreslår så at regeringen etablerer en finanspolitisk neutral lånepulje som skal gøre det muligt for husejere der ikke kan få bevilget lån af de etablerede banker eller realkreditinstitutter at finansiere udskiftningen af deres udtjente oliefyr

mange husejere i landdistrikterne oplever at det er vanskeligt at optage lån med sikkerhed i ejendommen

finansiere en modernisering af energianlægget fordi boligpriserne er for lave dansk folkeparti ønsker at lånepuljen skal udformes så ejeren af huset betaler lånet tilbage over en tiårig periode i takt med besparelsen i udgiften til energi og at husejeren tillige skal opleve

få flere penge til rådighed desuden ønsker dansk folkeparti at en statslig lånepulje skal kunne anvendes til at finansiere både ve løsninger og nye olie eller gasfyr når jeg indledningsvis

er det fordi vi står over for en stor opgave med at sikre at de bygninger der ligger uden for de kollektivt forsynede områder og som i dag opvarmes med oliefyr på lidt længere sigt opvarmes med et billigt vedvarende energibaseret alternativ indsatsen for at udfase olie og naturgasfyr kræver et langt og sejt træk og der er behov for en langsigtet indsats på området det gælder i særlig grad for de oliefyrsopvarmede bygninger der ligger uden for de kollektivt forsynede områder det er vigtigt at vi ikke stopper med at fokusere på den langsigtede målsætning om et energisystem der skal være uafhængigt af fossile brændsler jeg mener derfor også helt grundlæggende

være at gøre de berørte bygningsejere en bjørnetjeneste at fastholde dem i at opvarme med oliefyr

en af de dyreste opvarmningsformer der findes i så fald udskyder vi

skiftet til opvarmning med billigere ve i femten til tyve år som er den gennemsnitlige levetid for et oliefyr samtidig

minde om at erhvervs og vækstministeren netop har nedsat et udvalg som blandt andet skal undersøge de særlige låneudfordringer for ejendomme i landdistrikterne udvalget skal afslutte sit arbejde senest den enogtredivete august to tusind og femten det er ikke lang tid siden at et lignende beslutningsforslag fra sf blev forkastet af udvalget for landdistrikter og øer

være almindelig sund fornuft at også dette forslag afvises så vi får mulighed for at træffe beslutningerne på et fuldt oplyst grundlag når resultaterne af udvalgsarbejdet foreligger jeg forstår forslaget sådan at dansk folkeparti ønsker at lånepuljen især skal målrettes husejere som ikke kan få lån andre steder den manglende mulighed for at opnå lån

de kommercielle banker og realkreditinstitutter må enten skyldes at det er vanskeligt at optage lån med sikkerhed i en ejendom fordi

er for lav eller fordi husejerens økonomi ikke vurderes at være tilstrækkelig god det virker derfor sandsynligt

er kendetegnet ved en lav kreditværdighed den statslige lånepulje

tab skal i sidste ende bæres af statskassen uanset om dansk folkeparti regner med at et mindre rentetillæg vil kunne dække eventuelle tab det er regeringens målsætning at oliefyr skal være udfaset i

er der igangsat en lang række initiativer der skal fremme udfasning af oliefyr

for eksempel varmepumper eller træpillefyr vi har blandt andet iværksat afprøvning af forskellige variationer af et forretningskoncept

et energiselskab installerer finansierer og driver varmepumper hos forbrugere som til gengæld betaler for varmen på samme måde som fjernvarmekunder gør det i dag sådanne forretningskoncepter vurderes potentielt at kunne fjerne eventuelle finansieringsbarrierer for mange husejere der skal simpelt hen ikke

på baggrund af vores afprøvning af forretningskonceptet allerede i dag muligt at lease en varmepumpe hvis man ikke selv ønsker eller kan finansiere udskiftningen af sit gamle oliefyr men indsatsen for at udfase oliefyrene kræver som sagt et langt sejt træk

derfor bedt om at der bliver udarbejdet yderligere forslag til initiativer som kan sætte fart på udfasningen også i områder uden adgang til fjernvarme eller naturgas det er min forventning at disse forslag til initiativer kan indgå i drøftelsen af indsatsen

varmepumpe eller i et nyt effektivt oliefyr der er forskellige tilskudsordninger på energispareområdet men det er trods alt få penge der er der ligesom også ophøret af boligjobordningen jo

finansiere sådanne omstillinger fordi man ikke længere har mulighed for at fratrække

installere oliefyret vi noterer også med tilfredshed at

af enhedslisten som er enige

underforstået også i landdistrikterne

se resultatet af det arbejde og de forslag der kommer herfra inden vi begynder her i folketinget

etablere nye tiltag jeg må også sige

generelt er ret betænkelige ved at staten skal til at agere bank som

afvise beslutningsforslaget men vi følger arbejdet tæt

også som dansk folkeparti meget opmærksomme på

men vi mener ikke at en statslig

man bliver nødt til at forholde sig til hvordan man kan understøtte den grønne omstilling man vil generelt

også den konkrete problemstilling som dansk folkeparti har rejst omkring manglende muligheder for at optage lån det er også klart

så skyldes det jo de ting der har været rejst også af venstres ordfører omkring

det er hensigtsmæssigt at man skal til at agere bank fra fra statens side særlig ikke hvis det man så skal er at man skal konkurrere med med de private institutter og jo må jeg forstå yde nogle mere fordelagtige lån end dem

ellers ville have kunnet få det er jeg også bange for ville give en risiko altså hvis man

risikerer større tab end end det som dansk folkeparti umiddelbart forudser

ikke skulle koste noget for statskassen men lige så substantielt

omstille til andre brændsler end oliefyret som ministeren sagde mener vi at det er en bjørnetjeneste at hvis man får installeret et oliefyr som har tyve års levetid og dermed binder

betale sig på elregningen om jeg så må sige eller på energiregningen

da hellere vi skulle diskutere om energiselskaberne skulle få mulighed for at hjælpe som det også

hvis man tror som dansk folkeparti lægger op til i forslaget at den besparelse kan realiseres og

meget rigtigt så vil jeg hellere gå ned ad en anden vej hvor vi får nogle andre end den private husejer til at bære den installationsomkostning der måtte være med det

i yderområderne som kan være problematiske der er i øvrigt en række ting

har vi med bedrebolig på energiområdet sagt at det er meget bredere end bare

diskussionen om hvorvidt man kan låne i yderområderne er der som nævnt

en redegørelse i gang fra erhvervs og vækstministeren som skal ligge færdig

vi har en udfordring men hvis vi står i den situation at man rent faktisk ved at lave en ny installation kan spare så mange penge

lade nogle energiselskaber altså

nogle nogle andre aktører gå ind og tage den gevinst eller gøre det gennem bedrebolig eller nogle af de andre ting vi har lavet frem for at lade staten agere bank på de allerallerdårligste

løsningsforslag er at staten skal låne penge ud til at lave

anlæg i de her huse det er vi i radikale venstre ikke tilhængere af man kan spare gode penge på at lave varmeanlæg solanlæg eller andet som både er mere grønt og billigere og det synes vi altså at

private selv skal betale og ikke skatteborgerne hvis ikke man kan låne til det nye anlæg fordi det for eksempel ligger i et område hvor det er svært at låne

kunne en løsning være at det lokale energiselskab kunne stå for det som en del af deres energispareindsats

radikale venstre vil meget gerne være med til at diskutere om man kan lave nogle tiltag der kan fremme det her men

for udlån til noget som private kan tjene penge på regeringen har en målsætning om at oliefyr skal være udfaset om femten år og derfor har regeringen også sat forskellige tiltag i gang blandt andet med som jeg nævnte før

energiselskaberne kommer ind og finansierer eksempelvis varmepumper regeringen som vi hørte lige før meddeler at den ordning er man ved at undersøge om man skal gøre mere ved og radikale venstre er er villig til at lytte

gode forslag som kan fremme udskiftning af oliefyr til vedvarende

på markedsvilkår men ikke ved at skatteborgerne skal låne penge ud radikale venstre kan ikke støtte

har jo fremsat et forslag om i virkeligheden at lave en slags supplerende

har erhvervsministeren igangsat et arbejde

at ministeren kan give det så ville det være godt

løsningen og omstillingen fra

energikilder vil vi sige at

en ny forretningsmodel som kan fremme brugen

af varmepumper i virkeligheden er ideen at man flytter investeringen væk

den her bolig i område fire og så er det firmaet der

det er så sådan at den der bor i huset og som får installeret en varmepumpe altså

som vedkommende har betalt før men

også energiselskaberne vil kunne tælle det med

det vil jo sige at man kan få lavet en forretningsmodel som gør at ikke bare de store erhvervskunder kan få lavet nogle energibesparelser som er

energiselskabernes energispareforpligtelser

energiselskaberne kunne eje en hel masse varmepumper

jeg er glad for at ministeren tilkendegav at det er noget af det han vil kigge nærmere på så

støtte til nye oliefyr det er

jeg synes heller ikke at vi skal opmuntre til at det bliver pillefyr det er ikke fremtiden derimod skal vi virkelig få undersøgt en mulighed for at gå direkte til varmepumper og så finde en begavet investeringsmodel som gør at investeringen ikke ligger

ejeren af boligen i område fire

af varmepumper sådan at ejeren kun skal betale for varmen

vedvarende energianlæg kan finansieres på en attraktiv måde

også positive over for bedre muligheder for at skaffe penge til investeringer i landdistrikterne

det fremsatte forslag mangler vi dog en præcisering af hvad det er for energianlæg dansk folkeparti forestiller sig skal kunne nyde godt af denne gunstige finansiering og vi mangler også et svar på hvordan denne ordning kan etableres

den ikke belaster statens finanser og hvis den kommer til det det hvordan ordningen så i givet fald kan finansieres vi kan derfor ikke umiddelbart støtte dette forslag som det er udformet men indgår gerne i forhandlinger om hvordan en ordning der løser den udfordring som dette forslag forsøger at tage højde for

sikrer lave energiudgifter for boligejerne

er måske lige lovlig optimistisk især når det heller ikke skal koste noget for det offentlige

ikke for os at

selv om den skulle kunne gå hen og blive udgiftsneutral

et eller andet i forbindelse med noget garantiordning som kan lette finansieringen i de her områder

står det forholdsvis åbent hvilken model der skal vælges

det koster jo aldrig noget at drøfte mulighederne men jeg vil allerede nu gerne

sige at jeg imødeser en række afgrænsningsproblemer og en risiko for at vi lægger et yderligere administrationslag

for spildevandsanlæg i det åbne land som vi har haft oppe for nogen

jo ikke helt uden problemer da vi skulle afgrænse og her var der jo endda tale om at det

det offentlige der pålægger nogle vanskeligt stillede beboere en særlig opgave

i den her sammenhæng så jeg synes

en forskel så budskabet herfra er at vi er skeptiske men lad os nu

bliver lagt frem i forbindelse med beslutningsforslaget her

det skal være staten der skal være garant og stå bag ordningen vil vi ikke kunne støtte i det konservative folkeparti men vi vil gerne være med til at se på om der kan findes andre måder

de beboere der bor i udkantsområder som har en

værdi som har få midler til rådighed kan man på en eller anden måde

konstruktiv i vores indstilling over for dem

de kan få skiftet nogle energianlæg ud som ikke er moderne og som udleder for meget i forhold til det der

løsning vi samles om i forligskredsen

og de forskellige tiltag der kan tages der kan man i andre sammenhænge som også andre ordførere har været inde på

tror vi ikke på samlet set bliver til gavn for statskassen der er jo

hundrede og tredive pengeinstitutter som alle vil kunne se en forretning i

sandsynligheden for at det her giver store tab selvfølgelig til stede og det mener vi ikke skatteyderne skal betale for

er der en særlig problemstilling der knytter sig til huse beliggende i de dele af danmark jeg her nævner at det er det er områder som er præget af stagnation og tilbagegang og hvor det derfor på grund af at boligpriserne i mange

eller umuligt for ejeren at opnå lån med sikkerhed i ejendommen til at finansiere en modernisering af energianlægget i dansk folkeparti er det vores vurdering at der er brug for at

finder en løsning på det problem vores bud på det er at

her laver en statslig lånepulje som kan finansiere udskiftningen af gamle og utidssvarende energianlæg med moderne og energivenlige anlæg og hvor ejeren betaler lånet tilbage i takt med besparelsen i udgiften

til energi formålet med lånepuljen er at skabe et

i sagens natur vil håndværkerne og de underleverandører der er

få mere at lave og og det er hensigten med den her pulje at de som erhverver sig et nyt energianlæg som en gulerod fra dag et får et større månedligt

gøre det mere attraktivt at flytte til de her

tyndtbefolkede områder som ellers har svært ved at

det vil alt andet lige også forhøje værdien af de huse som får nye energianlæg hvilket igen vil hæve livskvaliteten for mange mennesker i

egne af danmark det er også velkendt at regeringen og

politisk flertal i folketinget har sat nogle høje mål for den danske reduktion af

også vise sig at være et dyrt mål hvis ikke der tages nye og måske mere alternative midler i brug udbygningen af de vedvarende energikilder

har i mange tilfælde vist sig at være omkostningstunge endda så meget at den nuværende regering har måttet opgive dele af den grønne omstillingspolitik blandt andet har det jo vist sig at solcellestøtteordningen var var for dyr for statskassen og for lukrativ for solcellerejerne og derfor har man måttet

så den var mindre attraktiv ligeledes har man jo også måttet

med et par år i dansk folkeparti bidrager vi gerne til at gøre det danske energiforbrug mindre på en måde så

ikke belaster skatteyderne og elforbrugerne med nye store regninger hensigten med beslutningsforslaget her er at skabe en situation hvor danmark mindsker både partikeludledningen klima og miljøbelastningen og vores afhængighed af fossile brændsler samt at vi ikke mindst får sat gang i væksten herunder især i de tyndtbefolkede dele af danmark dansk folkeparti lægger med beslutningsforslaget også vægt på at vi fra dansk side skal bevæge os i retning af større

kan få installeret mindre energikrævende energianlæg i danske boliger endvidere må man også sige at ruslands annektering af dele af ukrainsk territorium har vist at den gas som europa køber fra rusland også kan blive taget som gidsel i en politisk konflikt skabt af rusland det er en situation vi gerne skulle navigere uden om derfor foreslår vi at folketinget vedtager den her statslige låneordning som skal gøre det muligt for alle danskere der har et forældet energianlæg at få lån til at udskifte det gamle energianlæg det skal selvfølgelig være en forudsætning at det nye energianlæg genererer en besparelse i energiforbruget der gør det realistisk at tilbagebetale lånet inden for en kortere årrække for eksempel ti år via løbende reduktioner i indkøb af olie eller eller andre brændsler en energilånepulje som den her vil også give erhvervslivet et stort skub som især vil gavne de tyndtbefolkede dele af danmark

gamle energianlæg der er således mange indbyggede synergieffekter i forslaget blandt andet en

kopierer su ordningen og det er egentlig det vi har haft i tankerne hvor renten er diskontoen plus en given sats så kan det lade sig gøre uden omkostninger for staten staten kan jo i øjeblikket låne til en rente

tages højde for at nogle ikke vil kunne tilbagebetale deres lån men det

jo finansiere ved at tage en lille merrente til dækning af de tab der måtte komme på grund af

i det hele taget dansk folkeparti ønsker at lånetilbuddet til husejerne bliver sammensat sådan at de fra dag et får et større økonomisk råderum end hvis de ikke udskiftede det gamle energianlæg det vil rent praktisk foregå sådan at man ved at tilbyde en ti årig tilbagebetalingstid blot skal sikre sig at de nye energianlæg kan finansieres over en periode for eksempel

syv otte år hvorefter den fremtidige gevinst kan inkorporeres i den samlede energiregning fra dag et så rådighedsbeløbet i den berørte husstand bliver øget på den måde vil

ejeren af det nye energianlæg vil efter tilbagebetalingstiden kunne se frem til en væsentlig bedre økonomi i huset på grund af det nye og bedre energianlæg og dermed vil det også

være mere letomsættelig hvis ejeren måtte ønske at sælge

vi har ikke lagt os fast på hvor stor en sådan lånepulje

det mener vi er er et spørgsmål som der

men tanken er at der hvert år afsættes en pulje indtil behovet er dækket succeskriteriet for ordningen er at ordningen bliver benyttet og at statskassen ikke lider tab og det er som jeg har sagt før en forudsætning for os at ordningen økonomisk hviler i sig selv jeg vil gerne med det samme sige at vi i dansk folkeparti

staten skal agere bank men virkeligheden er jo at

udfordring på det her punkt

liv i de tyndtbefolkede dele af danmark og at nedbringe et unødvendigt højt energiforbrug kombineret med

traditionel vis gennem

fremsætte et forslag som vi har gjort her jeg vil gerne sige tak

jo ikke sige tak for støtten til nogen men jeg

er enige om at vi har en problemstilling

alle folketingets partier i givet udtryk for at de anerkender

er villige til at se på hvilke løsninger

afslutningsvis sige tak for

indbrud i danske hjem reduceres

at vi letter politiets opklaringsarbejde efter indbrud og sf foreslår at

at marskandiserloven strammes og at det gøres muligt at anvende lokkegenstande så det bliver muligt at spore indbo efter tyveri i et privat hjem sf peger i beslutningsforslaget på erfaringer fra holland hvor man har opnået et fald i antallet af indbrud ved blandt andet at indføre krav om indbrudssikring af vinduer og døre i nybyggeri og det har ført til at de har fremsat forslaget om krav om tyverisikring

i det er tilfredsstillende at vi har så mange indbrud i danmark dog mener regeringen ikke at vi uden videre skal indføre de samme krav om indbrudssikring af

i bygningsreglementet som man har i holland

konsekvenser som vi endnu ikke ved nok om det vides for eksempel ikke hvordan et krav om indbrudssikring af nybyggeri og ved udskiftning af vinduer påvirker

hollandske løsning udviklet til et andet marked og en anden bygningskultur hvis vi direkte overtager den hollandske løsning

vi bliver nødt til at ændre arkitekturen i danmark et krav om indbrudssikring af vinduer og døre kan nemlig få konsekvenser for hvordan de kan designes og dermed også for forbrugernes mulighed for at vælge de produkter

skal også fremover være muligt at vælge trævinduer og vinduer med sprosser som der er tradition for i danmark regeringen har endvidere den grundlæggende holdning at den enkelte boligejer selv skal kunne vælge hvordan man vil sikre sit hjem mod indbrud hvis det kan ske på en anden måde end ved udskiftning af for eksempel vinduer eller døre

også gerne understrege at regeringen ikke ønsker at indføre særlige danske regler om indbrudssikring som kan virke konkurrenceforvridende og fordyrende

skal eksisterende europæiske løsninger undersøges nærmere og vurderes i en dansk kontekst alt det det leder mig frem til at konkludere at der er brug for mere viden om hvilke tiltag der er mest effektive i danmark før vi for eksempel indfører konkrete krav i bygningsreglementet regeringen har allerede igangsat et arbejde som netop skal afdække hvad for nogle tiltag der har den bedste effekt i danmark i forhold til at bidrage til at reducere indbrudsraten helt konkret har jeg sammen med ministeren for by bolig og landdistrikter igangsat et større projekt der blandt andet omfatter en indledende analyse af hvilke konsekvenser det vil have for byggeriet hvis der indføres krav i

de hollandske erfaringer med at reducere antallet af indbrud indgår selvfølgelig i projektet ligesom der ses nærmere på eksisterende europæiske standarder for indbrudssikring

understrege at der jo allerede findes vinduer og døre på det danske marked som kan sikre mod indbrud og boligejeren har allerede i dag mulighed for at vælge de produkter til sin bolig

selvfølgelig vigtigt at boligejerne kender til de løsninger så jeg vil igangsætte en informationskampagne som skal sikre at forbrugerne bliver bekendt med de muligheder der findes på markedet

for at den vejledning om indbrudssikring der allerede indgår i bygningsreglementet bliver udvidet

ske allerede i det kommende bygningsreglement br15 som træder i kraft ved årsskiftet

vedrørende beslutningsforslagets punkt to om stramning af marskandiserloven mener forslagsstillerne at det er for nemt at komme af med hælervarer fra indbrud lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed også kendt som marskandiserloven henhører under justitsministeriet justitsministeren har oplyst at man i justitsministeriet er opmærksom på at marskandiserloven der oprindelig er fra nitten seks og tres blev til i en tid hvor de teknologiske muligheder var helt anderledes end i dag og blandt andet på den baggrund

overvejelser om en revision af loven

kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget nærmere om hvornår et eventuelt lovforslag som følger op på en sådan revision ville kunne forventes fremsat

justitsministeren har endvidere oplyst at hun derfor ikke finder det hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at

stilling til hvilke dele af loven der eventuelt bør være genstand for

anmeldelser om indbrud i privat beboelse

det er det laveste antal anmeldelser siden to tusind og syv der er altså tal der tyder på at vi allerede har fat i noget af det der virker justitsministeren har også bedt mig oplyse at hun finder det naturligt

drøftelse med folketingets partier om politiets indsats på

og anklagemyndighedens økonomi skal genforhandles til efteråret hvis forslagsstillerne er af den opfattelse at der skal afsættes midler til særlige indsatser eller prioriteringer

det være det rigtige sted at tage drøftelsen

jeg håber at drøftelserne i dag gør det klart at når regeringen ikke støtter sfs forslag

det ikke fordi vi er uenige i behovet for at reducere antallet af indbrud

virker bedst i en dansk sammenhæng og hvilke konsekvenser

da være rart hvis vi kunne få et bud på hvornår den kommer så kunne godt tænke mig en mere

på at stille miljøkrav og krav til energieffektivitet

til tyverisikring altså hvis man skal følge ministerens tankegang

begge dele jo fordyrende og burde være noget som er op til den enkelte husejer at tage stilling til

har vi jo ikke valgt at gøre det i danmark så kan ministeren ikke bekræfte

kan vi også stille krav til tyverisikring

kommer til at koste noget nævneværdigt

som sagt sket et fald på tolv procent i antallet af indbrud bare mellem forrige og sidste år så vi er bestemt i gang med at reducere antallet af indbrud via en lang række tiltag der ikke ligger i mit ressort jeg har ikke noget

bygningsministeriet er færdigt med vores udredninger

sat i gang allerede for mere end et kvartal siden og

om at man for eksempel kan stille klimakrav til vinduer så har vi jo tilsammen nogle nationale energimål som blandt andet skal opnås via

tyverier er ulige fordelt det er ikke alle der bidrager til en national statistik der er

er gennemtræk og det blæser

det forslag vi skal diskutere her fra fra sf er spændende

det er noget vi er enige om at vi skal bringe mest muligt nederst vi skal forebygge indbrud vi skal have opklaret indbrud og vi skal have eksekveret domme i

det kan jeg også godt være lidt i tvivl om

tyverisikringen ved opførelsen af nye boliger vil jeg sige at med den omsætning og den holdbarhed boliger har

en meget lang proces hvis det kun er for nye boliger derfor vil jeg reklamere for venstres boligjobordning hvor man kan bruge

klima og energiministeren kalder for klimaskærmen

trænge ind på på kort tid så

stramning af marskandiserloven og den vil jeg i hvert fald ikke holde klima og energiministeren op på jeg vil faktisk ikke holde nogen op på den

så er det sådan set lige meget om man bruger fem eller tredive dage altså politiet kommer jo ikke ud og ser efter gamle ting

væk fra alle bevogtningsopgaverne og

ude at se efter stjålne ting

er det lig nul

spørgsmålet også hvis man gjorde det hvor meget det havde hjulpet

hvert fald de der er er udlændinge

ud af landet eller det bliver omsmeltet

når man går efter guld og sølvsmykker og og så er der også endelig det ved det at desværre er der ikke helt styr på den slags ting blandt dem der får dem dem stjålet

at være bedre til at registrere hvad man har

bedre til at få det efterlyst således at politiet når de ude på på vejen står med den her gerningsmand hvor det er helt åbenlyst at

man får gennemgået kosterne så er der endelig den tredje ting med med lokkegenstande det er så vidt jeg kan forstå i sfs

sporingsenheder man vil give politiet tilladelse til at komme i tyvekoster jeg mener at den mulighed allerede er der i dag hos

de er rigtig godt frustrerede når de har en eller anden ting der bipper og som er stjålet

endelig vil jeg spørge sf hvis nu de kom måtte de så sparke døren ind for eksempel oppe i sandholmlejren jeg synes at vi der har rigelig med eksempler på

mulighederne for at ransage de steder

skaber flere frustrerede ofre som står

foran deres tyvekoster med en væg imellem

frarådet at gå ind og hente dem og hvor politiet

beslutningsforslag fra

oppositionen om hvordan vi eventuelt kunne gebærde os i forhold til gerningsmænd herunder udlændinge men det vender vi tilbage til på torsdag så jeg vil ikke holde klima og energiministeren særligt ansvarlig på

som gør at de er sværere at bryde op eller

det her er en langtidsplan men det er venstres plan

kunne være en måde at indfase det på hvis man sagde at alt nybyggeri

i holland og det gør man i england hvor der er et krav om at det skal tage mindst tre minutter at bryde ind i et hus og det skal det fordi

set ikke noget man kan mærke og der vil være større tendens til så også at vælge de her materialer når det faktisk er et lovkrav og vi producerer

vi sælger dem til england vi sælger dem til holland

hvis jeg nu fortæller at det her forslag

ikke bare i øjeblikket men længe efter så det

antallet af indbrud falder men vores indsats stopper

fuldstændig uacceptable adfærd derfor har

langt mere målrettet

er vigtigt når tyveknægtene skal holdes væk på samme måde tror jeg det er vigtigt at vi får sat fokus på hvordan man reklamerer for sine værdier lægger man billeder af sine designmøbler ud på nettet

kan gøre en stor forskel i forhold til at få antallet af indbrud længere ned

form af mærkningsidentifikation

af politiets arbejdsredskaber så det

der ikke er fokus på yderligere bekæmpelse af indbrud fra regeringens og dermed socialdemokraternes side skulle der komme nye metoder nye forslag

ser vi også meget positivt på det

test af indbrudssikring og når resultaterne af disse foreligger er

foregå i tæt samarbejde med relevante interessenter og de skal sikre at der kommer produkter på det danske marked som prismæssigt

markant dyrere at leve op til de krav som vi fra socialdemokraternes side

om end jeg betvivler at det er den bedste metode til at opklare indbrud med for skal man gøre et sommerhus eller en

tyveknægte måske

ekstra fristet til at begå

er i tvivl om socialdemokraternes holdning på det her område vi vil have antallet af indbrud endnu længere ned og det er derfor vi har igangsat initiativer

fortsat kæmpe mod de helt uacceptable tyverier der finder sted

solid dokumentation som også førte til at man faktisk var interesseret i det her forslag grunden til at jeg har fremsat det her forslag

hvor hun siger at man også kan bruge håndværkerfradraget at man kunne lave et indbrudstyverifradrag det skulle fungere ligesom håndværkerfradraget det kunne være en model hvor man i en periode sagde at nu gør vi meget i danmark og vi gør det rigtig attraktivt for

og så skal man kunne trække det fra for eksempel inden for de næste to år siger hun hvordan går det

i venstre er vi klar til at tage den debat hvis det er sådan at regeringen vil være med til at vi kan få det ind under boligjobordningen så lad os være enige om at vi til gavn for de borgere som er udsat for indbrud

får gjort noget på det her område så

så vi får et godt grundlag at stille krav til danskernes

det er klart og det er der også mange boligejere der gør rigtig meget ved

for tyvene det giver også god mening at installere vinduer og døre der er indbrudssikrede

høre på klima og energiministeren at han vil sætte en kampagne i værk for at

de muligheder der er for dette det er vi rigtig glade for

at han får indbrud fordi han ikke har installeret alarmer eller de rigtige vinduer

dermed måske også kommer i den situation at forsikringsselskabet ikke længere vil forsikre hans bolig det er og bliver indbrudstyven

sig adgang til en bolig

være med til at diskutere stramninger

og vi vil derfor gerne være med til at se på om anvendelse af lokkegenstande i eksempelvis mobiltelefoner kan være en hjælp til politiet for at finde frem til tyvene

danmark er et alt for attraktivt land at lave kriminalitet i og det må vi tage alvorligt i dansk folkeparti frygter vi at

vil få kriminaliteten til at eksplodere her hen over sommeren opklaringsprocenten er for ringe jeg står med en artikel fra søndagsavisen fra den syttende august to tusind og fjorten

en og firs procent af alle indbrud i danmark

det er simpelt hen ikke godt nok fængselsopholdene

synes er langt mere problematiske og noget som regeringen skulle have styr på så længe tyvene ved at chancen for at blive snuppet er relativt

mener dansk folkeparti at grænsekontrollen skal genindføres altså den der blev etableret af den forrige regering sammen med med dansk folkeparti

er vi positive over for dele af de forslag der er i det her beslutningsforslag vi

det med kravene til vinduerne kan vi ikke tilslutte os men de

en række ting som vi skal have undersøgt nærmere

kender jeg sf ret

har sf også en interesse i at blive klogere på dette spørgsmål

bygge hus i forvejen så så det er værd at overveje nøje lad os glæde os over at den indsats

sf også har været med til at sætte i gang hvor politiet har særligt fokus på indbrud jo ser ud til at have en god effekt kurven er knækket vi ligger stadig højt

nabolande osv men antallet af indbrud her i danmark er heldigvis

de sidste par år det er rigtig godt og jeg håber det fortsætter for vi skal naturligvis endnu længere ned og der kan de elementer som forslagsstillerne

relevante men i første omgang

lov til at undersøge dem en smule nærmere før vi

gang med at afdække en række af de her forslag det vil vi gerne afvente i første omgang og se hvad pilotprojekterne

før vi ligesom endelig tager stilling til til

her

sikre på at en stramning af marskandiserloven er det mest relevante tiltag for at for at forsøge

komplicere afsætningen af tyvekoster hvis man kan sige det på den måde et problem omkring indbrud som som ikke tages op i det

handler jo i høj grad om at tyvekoster ofte køres ud af danmark og afsættes i andre lande og det sker endda også meget meget hurtigt

og jo som et naturligt resultat af de schengenregler

som giver åbne grænser inden for schengen det

er langtfra altid at tyvekosterne

i højere grad have mulighed for

være en række grunde til og der kan være forskellige løsningsforslag til det

at risikoen for at blive opdaget

det synes vi er noget man skulle gøre noget ved

man jo gøre ved at omprioritere i politiets arbejde

politiforligspartierne at det er noget der er meget

svært at få ændret fordi man åbenbart har en meget bestemt opfattelse af hvad politiet skal bruge deres tid på

politiet i større grad skulle bruge deres tid på at mere borgernær kriminalitet herunder indbrud

til de tre konkrete forslag som sf stiller

sandsynligheden for om forslaget nyder fremme

er vi ikke umiddelbart positive over for at stille disse yderligere krav

stramning af marskandiserloven men vi er faktisk

positive over for punkt tre

såkaldte lokkegenstande

også vi har givet udtryk for offentligt tidligere så jeg kan jo slippe for at få

lignende spørgsmål som fru trine bramsen fik fra sfs ordfører

givet udtryk for i offentligheden de to andre elementer er vi mere skeptiske over for og samlet set står

konservative folkeparti lanceret vores egen pakke mod indbrud

benytte lejligheden til lige at redegøre for igen

at alle borgere kan leve trygt og og sikkert

risikere indbrud og overgreb

være sikre på at politiet har mulighed for at reagere når man ringer efter dem derfor vil vi

gerne ansætte flere politifolk mange flere politifolk og vi vil gerne straffe de kriminelle hårdere og hurtigere

tyve plan den langsigtede økonomiske plan

betydelig flere politifolk vi har afsat fem hundrede million kroner til at styrke politiet til at bekæmpe terror og bekæmpe bander og international kriminalitet især indbrudskriminalitet vi vil hæve straffen for indbrud så man altså kommer direkte i fængsel for den forseelse og vi vil give politiet bedre muligheder for at efterforske

hæve straffen til en års ubetinget fængsel for overskridelse af indrejseforbud så vi sikrer at de kriminelle udlændinge holder sig væk fra danmark og vi vil sænke grænsen for hvornår udenlandske kriminelle kan sendes hjem så langt flere udenlandske kriminelle kan afsone

sidst men ikke mindst vil vi fordoble håndværkerfradraget og der vil man kunne trække indbrudssikring fra uanset hvilken form for indbrudssikring det er

er meget tiltrængt at der er nogle der gør noget mere for at beskytte sig mod indbrud og alle relaterede udgifter i forbindelse med

boligjobordningen

at indbrudssikre deres hjem

standardiserede krav til indbrudssikring i bygningsreglementet det er vi imod

vi synes ikke det er rimeligt at pålægge alle den udgift

individ hver familie hver person

ansvar for at sikre sig så godt som muligt vi synes ikke at folk der ikke mener der er en risiko for at de bliver bestjålet skal tvinges til en dyrere indbrudssikring via et bygningsreglement og ud over at

meget lille omfang vil imødegå problemerne med indbrud i danmark

egentlig formynderisk dertil kommer at

de redegørelser der kommer fra forslagsstillerne om

det betyder at der burde være snor i hvem der aftager eventuelle hælervarer

en betydning for de forretninger der sælger og videresælger brugt guld og sølv

men vi mener at det allerede

krav til indbrudssikring det er rigtig fornuftigt og det har fået antallet af indbrud til at falde markant

ting der peger på at det sådan set ikke koster ekstra at indbrudssikre for når man går i gang med at masseproducere indbrudssikrede døre og vinduer så falder prisen og dermed koster det faktisk ikke ekstra derfor er

til en ordning i danmark endnu vi stiller i forvejen rigtig mange krav i vores bygningsreglement til hvor mange redningsåbninger der skal være hvor meget isolering der skal være i murene at

det her ville være et helt fornuftigt krav at stille så kunne vi spare rigtig mange husejere for en meget ubehagelig oplevelse som det er

komme hjem og finde sit hus ribbet for alle mulige genstande jeg har svært ved at forstå ministerens bekymringer om at

man er nødt til at tage hensyn til at disse vinduer og døre

være energieffektive at det skal være arkitektur og design som passer til danmark

eller barrierer op hvor der ikke behøver at være nogen

optaget af om det er konkurrenceforvridende og fordyrende ja konkurrenceforvridende er det vel næppe eftersom både england og holland har de her krav i forvejen og mig bekendt er de dog medlemmer af

det er fint at der er sat nogle ting i gang der er gået et år siden

socialdemokraternes retsordfører var ude med præcis

og der er stadig væk ikke en løsning på udfordringerne det håber jeg

vi har ærlig talt behov for at gøre noget ved antallet af indbrud i det her land vi ligger helt i top i europa det er en kedelig europarekord og den synes jeg

marskandiserloven at det faktisk ikke er et forslag jeg sådan har hevet ud af den blå luft det er en gammel svend

i politiet som arbejder indgående med indbrud og de ønsker sig en stramning af marskandiserloven

politiet efter et indbrud faktisk kommer på sporet af

ærgrer det mig også at der ikke er flere der kan se at det kan være fornuftigt at give politiet et bedre efterforskningsredskab det koster ikke noget men det kan hjælpe politiet

er det ikke så tosset som det lyder jeg ved at de gør det her

formålet med det her forslag skulle være

at lokke nogle til at gøre noget kriminelt som de ikke ville have gjort i forvejen det her handler om at hvis man har et sommerhusområde som er særlig plaget af indbrud fordi der for eksempel er designermøbler

eller man har en lystbådehavn hvor der hele tiden bliver stjålet påhængsmotorer

de ting som er udsat for tyveri så man får en hurtigere genvej til at få knaldet gerningsmændene det synes jeg er en rigtig god idé

høre at der kommer noget ud af regeringens

udvalg eller hvad det nu er der er sat i gang det er mig lidt uklart

hvor det skal føre hen men jeg håber

nu har jeg sagt det her i to år jeg blev til grin allerførste gang nu er der da trods alt sat et eller andet i gang

politifolk der ringer til mig og siger ja ja det er den rigtige vej at gå fortsæt du bare

telefonen eller hvad den hedder

mener at et sted som sandholmlejren

offentlig adgang det er en større institution og går man bare ind og henter tingene

har sporet sig frem til men det handler om at når der bor mange mennesker

kan man ikke bare ransage samtlige værelser hvis

en hel boligblok og sige vi tror at den er her og så ransage alle lejlighederne

jeg dog tror at venstre trods alt også bakker op men hvis man kan spore meget præcist at det er her

uhensigtsmæssigt at åbne op for en friere brug af den lukkede kongekrone

jeg vil citere

skrivelse der er sendt til kulturudvalget af niels g bartholdy og det er dateret den trettende april to tusind og femten det har overskriften den danske kongekrone er et statskendetegn

meget klart peger på nogle problemstillinger

synes det er vigtigt at få frem i sagsbehandlingen

der tales om og jeg citerer kongeligt privilegerede kroer citat slut som om sådanne eksisterer i dag

men der findes kroer der kalder sig kongeligt privilegerede de sidste rester af det oprindelige fænomen forsvandt med beværterloven af tiende maj nitten tolv siden da har ingen kro i danmark været forbundet med

kongeligt privilegium der er ikke dokumentation for at en eneste af de pågældende kroer i fortiden fik tilladelse til at anvende den lukkede kongekrone de har derfor heller ikke som hævdet i bemærkningerne fået tilladelse til at anvende den lukkede kongekrone på facadeskilte brevpapir menukort med videre de såkaldte kongeligt privilegerede kroer har ikke som hævdet i bemærkningerne en tilknytning til kongehuset jeg springer lidt i teksten og citerer igen de kroer hvis ejere i dag påstår at deres kroer er kongeligt privilegerede har ikke som hævdet i bemærkningerne brugt kongekronen i flere hundrede år

udtrykket kongeligt privilegerede bliver i nutiden misforstået

blev i sin tid udstedt til en person og hver ny krovært måtte ansøge om at få privilegiet konfirmeret privilegiet gik ikke i arv med kongeligt privilegeret mentes at de pågældende kromænd havde fået en personlig statsautorisation det var kromanden der havde et privilegium ikke kroen

når det er sagt kan man spørge sig selv

står i vejen for at disse kroer kan bruge den lukkede kongekrone som symbol i dag

jeg mig at citere fra det samme dokument sendt til kulturudvalget som jeg før refererede til kongekronen er et af vore vigtigste statssymboler og er forbeholdt kongehuset og staten den symboliserer dansk suverænitet eller overhøjhed og er beskyttet ikke alene af straffelovens § en hundrede og to og tredive men også af en international konvention over for udlandet er kongekronen notificeret som et selvstændigt dansk statskendetegn

og der henviser jeg så til at det

artikel seks c i pariserkonventionen

syv og tres det vil sige at den danske kongekrone er et statskendetegn og ikke et firmalogo

vigtigt at skelne mellem de to ting

det betyder også at den danske kongekrone

ikke kan registreres som varemærke eller lignende i lande som har tiltrådt pariserkonventionen i danmark beskyttes kronen af straffelovens § en hundrede og to og tredive heraf fremgår at brug af kendetegn eller andet som er forbeholdt den danske eller andre stater medfører bødestraf en af begrundelserne for at beskytte kronen som statskendetegn er at det umiddelbart skal kunne ses at en person eller en institution der udøver myndighed repræsenterer staten gengivelse af kronen findes således blandt andet på officielle skrivelser uniformer og køretøjer der benyttes af statens myndigheder straffelovens § en hundrede og to og tredive skal på den

sikre at borgerne ikke udsættes for at private personer eller foretagender af den ene eller den anden karakter udgiver sig for at repræsentere staten kronen er således forbundet

inden som udenrigs med den danske stat den er anerkendt og gennem talløse generationer indarbejdet som statens særlige kendetegn

de kroer som omtales i beslutningsforslaget har i dag ingen forbindelse til staten og derfor giver det ikke mening at lade dem benytte statens særlige kendetegn siden nitten tyverne har staten skredet ind over for uretmæssigt brug af

herunder kronen har som område hørt under statsministeriet siden indenrigsministeriet og fra

fem og firs kulturministeriet nærmere bestemt rigsarkivet rigsarkivet har igennem de seneste år oplyst kroerne direkte og via deres brancheorganisation om de gældende regler rigsarkivets praksis er i øvrigt at kongekroner som fra som fra gammel tid sidder i murværk

disse kroner behøver ikke at blive fjernet såfremt de stammer fra tiden før

man kan anlægge en juristvinkel eller man kan anlægge en kulturhistorisk vinkel ministeren tager udgangspunkt i et juridisk partsindlæg som vi andre også har læst

om kulturhistorie

kro er tilbage fra elleve

med at gøre den vil da være værd at bevare og det er derfor vi siger lad os da finde en eller anden form for løsning

straffelovens § en hundrede og to og tredive så rigsarkivet ikke med bål og brand går ud og forsøger at skræmme de her kongeligt privilegerede kroer til at opgive at bruge den lukkede krone så mit spørgsmål er vil ministeren virkelig ikke være med til at finde en løsning for de her gamle historiske kroer som

det særlige ikon som det hedder et særligt heraldisk mærke som den lukkede kongekrone det ville være fuldstændig

vi i to tusind og femten skulle give nogle kroer en særlig stilling

en særlig ret til at bruge et særligt varemærke som ikke er et varemærke men som er et statskendetegn og andre kroer kan ikke få det fordi de ikke er fra elleve hundrede tallet hvor det ikke var kroen der blev privilegeret

der var kroværten der fik en statsautorisation af kongen til at sælge for eksempel brændevin

kroen der fik det det var kroværten så hvis endelig vi skal tage kulturhistorien så lad os tage den rigtige historie og ikke et billede

tolv som gjorde at de faktisk ikke måtte det mere men den lov har jo aldrig rigtig været håndhævet

simpelt hen at tage dem i retten hvis ikke de betaler de

kongekronen det er jo imod al sund fornuft at

hvilken myndighedsopgave leverer danske bagerforretninger

forbavset over at et udmærket borgerligt parti som venstre indtager den holdning

vi har en pariserkonvention som har gjort det klart

og at det skal andre lande respektere

det er udtryk for suveræniteten jeg forstår simpelt hen ikke

så veloplyst og der er ikke nogen såkaldte privilegerede kroer som har kunnet bruge kongekronen

de svar vi får fra kulturministeren

så langt væk fra sund fornuft

at ministeren ikke vil enten stoppe rigsarkivet fra at give

tyverne begyndte man at håndhæve

loven fra nitten tolv

arbejdet på og det gør man fortsat og det er straffelovens § en hundrede og to og tredive

siger at jeg skal lave en dispensation fra straffelovens § en hundrede og to og tredive til hundrede såkaldte privilegerede kroer i danmark

får et nyt varemærke som de aldrig nogen sinde har haft hvis herre michael aastrup jensen kan komme med bare anelsen af en dokumentation for at de har haft ret til at

brystet sig af at være kongeligt privilegerede kroer fordi de

at at de altså var kongeligt privilegerede kroer det har de brugt i deres markedsføring

blev så forbudt at bruge kongekronen fra nitten tolv

fat i sådan en gammel lov nu men problemet er nemlig at det der er sket fra nitten tolv og så til i dag

lige indtil for kort tid siden hvor der var nogle i rigsarkivet

de her kroer med kæmpestore bøder

hvoraf mange jo faktisk er sat op på topfredede krobygninger rundtom i landet

jeg synes det er absurd

absurd misbrug af det offentliges tid og kræfter

synes også det er absurd fordi det går ind

af det som er danmarks historie de danske kroer

retorikken om at nu skal vi gøre åh så meget for at

at man åbenbart kunne komme i tvivl

det skulle være en eller anden afdeling af et statsligt kontor fordi de bruger en kongekrone den har jeg svært ved at følge fru kulturminister men

sagt af herre alex ahrendtsen hvad så med post danmark som er privatiseret og hvad så med bagermestrene som på deres egen hjemmeside

for danske bagermestre og konditormestre skriver at de har lov til at bruge en lukket kongekrone så forstår jeg intet

at det skulle være mere legitimt at en bagerforretning bruger en lukket kongekrone når en kro som måske nogle gange har brugt den i fire hundrede år ikke må have lov

bliver vi jo nødsaget til at træde til

hvis kulturministeren ikke vil kigge på

jamen så må vi jo træde til og det er så derfor vi har det her beslutningsforslag så man skal faktisk se det som det afmagtsforslag det reelt er

vi håbede på at sund fornuft ville vinde men det gjorde

barfoed fra konservative folkeparti og fru mette bock fra liberal

sige at jeg i forbindelse med lovarbejdet som forberedelse til b en hundrede og fire og tyve

kongekronen er et af vores vigtigste statssymboler statssymboler og er forbeholdt kongehuset og staten og den symboliserer den suverænitet eller overhøjhed og er beskyttet ikke alene af straffelovens § en hundrede og to og tredive men også af en international konvention over for udlandet er kongekronen notificeret som et selvstændigt dansk statskendetegn og det er altså vigtigt at kongekronen er udtryk for identitet

et traditionsrigt vidnesbyrd om statsformen og derfor bør der også stå respekt om kongekronen den danske kongekrone er et statskendetegn og ikke et

helt uden problemer anvende en helt åben krone

det kunne være en god løsning på den her situation fordi en åben krone så ikke kan forveksles med den lukkede kongekrone så det her handler om at vi får bragt orden i tingene i forhold til den lovgivning der er på området

er uordentligt at nogle restauranter nogle kroer kunne være kongeligt priviligerede og andre

kunne også forestille sig den situation at

burger king mcdonalds hvem ved jeg købte sådan en kongeligt privilegeret kro og så altså kunne kalde sig for kongeligt privilegeret så der er nogle

fuldt og helt mener at vi skal få bragt

kan hverken det radikale venstre eller socialdemokraterne bakke op om

altså der kan ikke føres bevis for at det det er foregået på den måde at kongen har givet et særligt privilegium og sådan forholder det sig altså også

bagermestrene den sunde fornuft i det her ville jo så netop være

jeg

ikke forstå at et parti som venstre ikke vil være med til at bringe den her orden i tingene og så gå med på

åben kongekrone det vil nok ikke betyde så meget i virkelighedens verden

skal bagermestrene så fremover ikke have lov til at bruge den lukkede kongekrone

post danmark heller ikke have lov til at bruge den lukkede kongekrone postvæsenet bruger det jo som et firmalogo vil socialdemokraterne sende rigsarkivaren af sted for

forhindre bagermestrene og post danmark i

bruge den lukkede kongekrone

partier ikke vil være med til at bringe orden i tingene i forhold til den lovgivning der er på området og ikke vil lytte til

hvilket ville løse problemet her

det er et utidigt forsøg på at blande tingene sammen som

som rejsende købe sig et måltid mad og få en varm seng at overnatte i

den afstand som en hest med rimelighed kunne tilbagelægge på en dag fyrre

og derfor ligger de som perler på en snor der hvor de stadig

set en meget fin tradition der har sat nogle fine mærker i vores kulturlandskab og jeg vil også sige besøg på en af de danske kroer

meget gamle kroer helt tilbage fra sytten

når der er fest og når man

og derfor udgør de også kulturminder forslagsstillerne vil så gerne give kroerne mulighed for lovligt at benytte den lukkede kongekrone som er en del af kroernes varemærke

har benyttet ganske længe selv om det faktisk var tilbage

kongeligt privilegeret kroejer en sådan ændring synes vi i sf ikke er en god idé sådan set godt kan forstå forslagsstillernes ønske om

understrege kroernes bevaringsværdi kronen symboliserer statsmagten og ingen må i dag benytte den lukkede kongekrone som varemærke

er normalt repræsentanter for virksomheder

det her reserveret statens institutioner og virksomheder som blandt andet udenrigsministeriet politiet forsvaret og skat og gengivelse af kronen sker blandt andet på officielle skrivelser på uniformer og på køretøjer

kroerne har i dag ingen forbindelse til staten og derfor bør de efter vores mening heller ikke bruge statens særlige symbol

kroejere som alle andre virksomhedsdrivende i danmark og vi mener ikke at der er nogen grund til at indføre en ny opdeling i kongeligt priviligerede og alle andre restauranter vi synes virksomhederne skal kunne drives på lige vilkår og derfor støtter vi

og kulturhistorien næsten tusind års historie er forbundet med de her kongeligt privilegerede kroer og det vi kunne gøre var at give dem en eller anden form for dispensation ja vi ved at det her

er statsmagtens symbol men vi anerkender også at siden elleve otte og halvfems har der været kongeligt privilegerede kroer og derfor er der en særlig historie tilknyttet

lukkede kongekrone hvorfor vil sfs kulturordfører dog ikke være med til at give de kongeligt privilegerede kroer

tolv nu bliver spørgsmålet rejst her i salen og vi bliver spurgt om vi kan

støtte at der bliver givet dispensation eller at man går ind og og ændrer loven fordi

at fastholde den kongeligt privilegerede kro ved det at det ikke er det der er tale om

synes jeg det er underligt at man for eksempel bare bruger ordene kongeligt privilegeret om nogle kroer når det begreb blev sløjfet for mere end hundrede år siden og mere underligt

at kroerne er stolte af deres historiske tilknytning til kongehuset og dermed bruger kongekronen det handler jo i virkeligheden om at kroernes ejere personligt søgte om og skrev under på en kontrakt om

til nitten tolv det stoppede jo med beværterloven fra nitten tolv

når vi ser på de gamle kroer som en del af den gamle kulturarv

synes jeg det er vigtigt at bevare dem også i vore dage men spørgsmålet er om nogle kroer bør have et privilegium som kongeligt privilegeret

ikke eksisterer mens andre ikke kan få mulighed for at bruge kongekronen sagen er at straffeloven

blandt andet kongekronen som en del af statens privilegier jeg bliver nødt til at bemærke at det er noget sludder når kongehuset bliver ophøjet

en del af staten når jeg kigger på kongekronen

at der skal være lighed og frihed til at bruge den også på landevejskroer det går jeg ind for men forslaget går ud på at

jeg synes vi bør sige at kroer kan være en del af vores kulturarv

jeg synes at enhver kro her i landet bør have ret til at bruge kongekronen hvis de vil men det handler jo

så skal ændre både straffeloven og pariserkonventionen det synes jeg vi bør se på med andre ord

synes jeg at enhver kro skal have mulighed for at bruge den krone de gerne vil bruge der hvor jeg bor kender jeg jo både valby borgerkro valby kro og vigerslev kro hvis ejerne gerne vil bruge kongekronen

godt nok for mig som jeg også har udtrykt

desværre betyder dette forslag

på historiske kroer et spørgsmål kan være hvorfor skal det være kroer som i løbet af de sidste hundrede år ikke har haft mulighed for at blive såkaldt kongeligt privilegerede er det retfærdigt

for nogle kroer i stedet for andre jeg håber håber vi kan arbejde for at alle kroer og alle steder

mulighed for reklamere med deres historiske arv

forslag holder ikke i virkelighedens verden

så skal vi ændre straffeloven så kroerne også i fremtiden kan bruge deres lukkede krone for mig at se så handler det jo om kroernes ytringsfrihed og det vil jeg forsvare det er da klare ord og det er fint at

bakke op om det han selv har sagt så hvilken

der siger noget i salen

hvorfor man har lavet den her ændring jeg forstår godt hvis man ønsker at

men jeg tror også inderst inde at herre jørgen arbo bæhr ved at det forslag ikke vil have nogen gang på jorden

det handler jo lige så meget om at der er nogle kroer der igennem fire hundrede år og

er en del af den historie det er at den her kro har været her i fire hundrede år

herre jørgen arbo bæhr ikke enig i at kulturarv også er vigtigt og en god måde

at få profileret os i forhold til turister men også for

sikre landdistrikterne uden for

kongeligt privilegerede

har været i mange hundrede år og de synes

altså med rette synes jeg at det er en del af deres sjæl en del af deres markedsføringspotentiale

er så stolt af det at ud over at den bruger betegnelsen kongeligt privilegeret kro så

er det ikke sund fornuft at vi siger at

som er fremsat af dansk folkeparti og venstre og konservative

det er en kulturhistorisk sag vi har med at gøre i

otte og halvfems bliver den første privilegerede kro bromølle kro oprettet

en lov om at der skal oprettes kroer i hele danmark

der skal være cirka fire mil det vil sige fyrre

og det er i tretten seks og halvfems

og jernbanehotellerne der gør at de kongeligt privilegerede kroer

får det svært og så får vi loven af nitten

der udsteder et forbud mod at bruge den lukkede krone

har de kongeligt privilegerede kroer jo faktisk historiens ret til at bruge den

længere end det har været forbudt det blev forbudt i nitten tolv og

hundrede og tre år siden den første kongeligt privilegerede kro er tilbage i elleve otte og halvfems jeg ved godt

det røde flertal gerne vil argumentere juridisk og med statssymbolets magt bag sig vi anerkender at kongekronen den lukkede kongekrone er statens symbol vi argumenterer kulturhistorisk der har været kongeligt privilegerede kroer siden elleve otte og halvfems og ministeren skal ikke ryste på hovedet

det har der været det er en del af historien de kroer som i dag kalder sig kongeligt privilegerede kroer er det ikke længere men de kalder sig det fordi de har historien med sig bromølle kro

rent juridisk er det ikke længere en kongeligt privilegeret kro

derfor giver det også god mening at de får lov til at bruge den lukkede kongekrone så de har den der ubrudte historiske linje og så kan ministeren med hele embedsapparatet i ryggen argumentere juridisk og statsmandssymbolistisk det har hun

og det har hun også ret til at gøre vi argumenterer kulturhistorisk vi respekterer historien hvilket jo er afgørende det andet jeg vil

er rigsarkivets rolle hvor jeg er blevet noget i tvivl rigsarkivet har de senere år fulgt op på loven fra nitten tolv henvendt sig til kroer og sagt til dem at

de skal holde op med bruge kongekronen og det er jo rigsarkivets opgave at sørge for det der har dog været forlydender i visse medier om at rigsarkivet

følge op på det så har der været nogle korrektioner til artikler der siger at rigsarkivet alligevel vil følge op på på loven så vi bliver ganske enkelt nødt til at finde ud af hvad rigsarkivet egentlig mener og det vil jeg gerne bede ministeren om

sagen i medierne og rigsarkivets udmeldinger

så har der også været en række indlæg fra socialdemokratiet fra sf og fra enhedslisten og jeg må sige at det er lidt forvirrende

følge argumenterne socialdemokratiet taler om at den lukkede kongekrone ikke må bruges som firmalogo venstres ordfører herre michael aastrup jensen har jo meget klart vist at bagermestrene bruger den lukkede kongekrone jeg har selv sagt at postvæsenet post danmark bruger den lukkede kongekrone som firmalogo og det er et selskab der er blevet privatiseret så de bruger det som et firmalogo sf henholder sig

ministerens juridiske argumenter

siger ét i medierne til jyllands posten nemlig at man selvfølgelig vil give de kongelige privilegerede kroer lov til at bruge kongekronen og

nede i salen springer han

til at bruge den lukkede kongekrone så historien

er ubrudt den jalousi forstår jeg simpelt hen ikke fra statsmagtens side der går ikke skår af hverken kongehus eller statsmagt hvis man giver de kongeligt privilegerede kroer lov til at bruge den lukkede kongekrone for det er historiens ret de har de har den ikke juridisk de har den heller ikke

historien i kraft af historien

så for os handler det om kulturhistorie og ikke det andet der må vi kunne finde en eller anden løsning en dispensation som også herre michael aastrup jensen jo har været fortaler for så de her tidligere kongeligt privilegerede kroer kan fortsætte den historiske linje helt tilbage fra elleve otte og halvfems så kan de i

sager statsforvaltningen har undersøgt nærmere i forhold til at føre kommunalt tilsyn hvilke sager der afvises og på hvilket

og vil ministeren desuden give sin vurdering af om konstruktionen af statsforvaltningen er fyldestgørende og tidssvarende i forhold til opgaverne med at føre tilsyn med kommunerne jeg ved ikke om ministeren hører efter

opfølgning på tidligere debatter og spørgsmål vi har stillet i forhold til det her område og

meget gerne vil blive klogere på det her område

over hvilken rolle statsforvaltningens tilsyn egentlig har og hvilket tilsyn de helt konkret udfører og hvad de konkrete sager omhandler og hvilke sager de afviser og hvor de sager

der bliver afvist så bliver behandlet henne vi har også set rigtig mange sager

blive rejst i medierne hvor også flere kommuner har været i vælten jeg ved også at ankestyrelsen modtager flere klagesager

vi ved også at ankestyrelsen har undersøgt mange sager hvor der har været

et tidligere svar som jeg har modtaget står der det afgørende for om statsforvaltningen har pligt til at undersøge en sag nærmere er om der foreligger oplysninger som giver grund til at antage at der er en vis sandsynlighed for en ulovlighed som ikke er bagatelagtig og som har betydning for retstilstanden i dag så vil jeg godt spørge ministeren om

det omhandler det det vil være rart at vide er det feks

som den ellers ville være berettiget til eller er det når retssikkerhedsloven ikke bliver overholdt reglen om at statsforvaltningen selv beslutter om der er grundlag for at rejse en tilsynssag indebærer at statsforvaltningen har mulighed for at afvise at realitetsbehandle henvendelser der ikke er tilstrækkeligt underbygget og som derfor i unødigt omfang kan lægge beslag på statsforvaltningens ressourcer hvis statsforvaltningen finder at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag kan spørgsmålet forelægges for økonomi og indenrigsministeriet og ministeriet kan så tage sagen op til behandling hvis det skønnes at sagen er

økonomi og indenrigsministeriet så op

ministeriet har taget op i behøver

rende forvirret rundt her i salen

partier var helt enige om at sager om overgreb på og omsorgssvigt af børn er meget alvorlige og der er behov for at kommunerne reagerer både hurtigt og resolut som jeg oplyste dengang er det regeringens opfattelse at der med de allerede gældende regler på området herunder statsforvaltningens mulighed for at anvende tvangsbøder og domstolenes adgang til at idømme straffebøder er tilstrækkelige redskaber der kan bringes i anvendelse over for kommunalbestyrelsesmedlemmer som ikke har det fokus man må forlange i så alvorlige sager og det er fortsat regeringens opfattelse

rolle i forhold til kommunernes administration af de omhandlede sager om udsatte børn og unge herunder hvilke sager statsforvaltningen har rejst og hvilke sager statsforvaltningen har afvist at tage stilling til

fru karina adsbøl har på vegne af dansk folkeparti ved adskillige udvalgsspørgsmål og § tyve spørgsmål allerede anmodet både mig selv og min forgænger om at svare på det spørgsmål og jeg vil selvfølgelig også gerne her i dag på ny kaste lys over emnet også inden for rammerne af en

var mange og måske mere af faktuel karakter statsforvaltningen fører tilsyn med at kommunerne overholder den lovgivning der særligt gælder for offentlige myndigheder statsforvaltningen

er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag statsforvaltningen fører dog ikke tilsyn i det omfang en særlig klage eller tilsynsmyndighed kan tage stilling til den pågældende sag ankestyrelsen kan som klageinstans i forhold til afgørelser om udsatte børn og unge tage stilling til

har fundet det mest hensigtsmæssigt at oprette afgørelseskoder for de enkelte afgørelsestyper på tilsynsområdet og ikke for det enkelte sagsområde for eksempel sagsområdet vedrørende udsatte børn og unge det har statsforvaltningen gjort med udgangspunkt i

behov for styring af sine egne tilsynssager og økonomi og

tilsvarende behov som faglig hvervgiver og som overordnet tilsynsmyndighed

vedrørende statsforvaltningens organisering kan jeg oplyse at sammenlægningen af de tidligere fem statsforvaltninger til den nuværende statsforvaltning blandt andet har betydet at der er blevet etableret et fælles fagligt miljø på tilsynsområdet som sikrer en ensartet behandling af tilsynssagerne organiseringen er sket med det formål at højne både kvaliteten og effektiviteten i statsforvaltningens sagsbehandling der er derudover i

fokus på at sikre både tilstrækkelige og fagligt kompetente medarbejdere med henblik på løbende at opbygge og bevare den nødvendige ekspertise på området

jeg vil gerne slutte af med at understrege at det er uhyre vigtigt at sager om udsatte børn og unge behandles korrekt ude i kommunerne og der tages de nødvendige skridt i disse sager det ved jeg vi alle sammen er enige om men det er som jeg allerede har sagt regeringens opfattelse at der med de gældende regler på området er tilstrækkelige redskaber der om nødvendigt kan bringes i anvendelse over for

henholdsvis klagemyndighed og tilsynsmyndighed betyder at også midlerne til at sikre at kommunerne overholder lovgivningen og handler tilstrækkeligt i sager om udsatte børn og unge er til stede

fejl i sagsbehandlingen og jeg synes altid at det er vigtigt både af hensyn til retssikkerheden og lovmæssigheden

og legitimiteten af det arbejde der foregår i kommunerne at vi har fokus på hvad der sker hvis der er begået fejl

synes faktisk henset til sagernes alvor her at debatten og interessen burde dreje sig om hvordan man undgår

hvor mange sager der har været rejst over for tilsynet

det synes jeg er mærkeligt jeg mener vi mangler et overblik df fik med overgrebspakken indført at kommunerne i forhold til

af børn og unge skulle registrere hvor mange

efter behov men når det drejer sig om statsforvaltningens tilsynssager vedrørende børn og unge

kan vi ikke få at vide hvor mange sager der har været rejst

det er rigtigt jeg har stillet en række spørgsmål om det her emne

at borgerne bare kan klage til tilsynet hvis de mener deres kommune ikke overholder loven andre gange har jeg så fået oplyst at

men jeg har også fået mange henvendelser fra borgere som undrer sig over

når de retter henvendelse til statsforvaltningens tilsyn så derfor er det jo

hvilken rolle statsforvaltningens tilsyn har i dag har aviserne

skrevet at kommunerne sjofler

med tilsynet på børneområdet og at hver tredje kommune ikke lever op til loven

som de kunne finde på at tage op sidste år kunne vi også

følge to plejebørn der blev fjernet fra deres plejefamilie mod børnenes vilje mod deres familiers vilje og imod deres plejefamilies vilje sagen kører

ankestyrelsen og selv om plejefamilien fik medhold i ankestyrelsen blev børnene ikke hjemgivet

jævnligt læser vi og hører vi om at loven ikke bliver overholdt enten fra de henvendelser vi får i de udvalg vi sidder i

kan vi læse om det i aviserne derfor finder jeg det yderst relevant at få belyst området yderligere

til de forskellige instanser vi

meget samarbejder de på tværs ankestyrelsen og

hvordan foregår samarbejdet på tværs vi husker alle sammen

de forskellige sager der har været blandt andet også rebildsagen hvor asbjørn with vandt cavlingprisen for

sige det var jo ikke bare en enkelt sag det var jo et helt sagsområde derfor synes jeg det er vigtigt at få præciseret hvornår er det en enkeltsag og hvornår er det et helt sagsområde

de andre sager hvornår er det statsforvaltningens tilsyn går ind her

så vidt jeg mindes var de inde over

det er vigtigt at vi får et overblik

statsforvaltningens tilsyn rejser så der ikke er nogen

henvender sig til statsforvaltningens tilsyn og så

der i hvert fald er nogle der tager hånd om deres

ved at metroxpress også har skrevet nogle artikler om det og dem har jeg så desværre ikke med

der ikke er noget overblik over hvad det er for nogle konkrete tilsynssager der bliver rejst

et forslag til vedtagelse som jeg vil læse op på dansk folkepartis vegne

den en gang årligt sender en redegørelse til folketinget om antallet af sager og hvilke typer af sager der har været rejst i statsforvaltningens tilsyn idet økonomi og indenrigsministeren i et svar til folketinget tidligere har oplyst at det hidtil ikke har været muligt for statsforvaltningen at foretage et kvalificeret skøn over antallet af sager der vedrører udsatte børn og unge

den årlige redegørelse skal som minimum indeholde det samlede antal af klager samt hvor mange tilsynssager der har været rejst hvilke kommuner der er klaget over de respektive baggrunde for klagerne oplysninger om hvordan tilsynet har behandlet de respektive klager herunder om der er sanktioneret i de pågældende sager og i givet fald hvilke sanktioner

jeg medgiver at det godt kan være lidt svært at få hold på hvor man går hen med sine frustrationer i forhold til afgørelser

vil takke er så ministeren for jeg synes sådan set ministeren har svaret ganske fyldestgørende på hvordan systemet så at sige er bygget op det som dansk folkeparti

særlig med forslaget til vedtagelse er at vi så her

skal have en årlig redegørelse i forhold til antallet af sager og det er sympatisk altså det lyder sympatisk at vi har behov for at have den indsigt men der er

udenlandsk begreb jeg i hvert fald tit bruger noget der er

i den her sammenhæng vil jeg sige at det er sådan

men har vi virkelig behov for den viden for rent faktisk som lovgivere

varetage det som alt andet lige er vores primære opgave det

vi gør noget yderligere godt ved at søsætte den form for for ret omsiggribende initiativ

årlig redegørelse men det skal ikke ændre ved

er aldeles lige så optaget som ordfører er af at sikre at vi får forebygget at der overhovedet opstår fejl i sager og føler man sig som borger fejlbehandlet og føler man at afgørelsen er forkert skal man også vide hvor det er man skal gå hen med sin frustration hvis en kommune så ikke efterlever det påbud

måtte have fået fra ankestyrelsen så skal statsforvaltningen naturligvis

og det kan man da sætte spørgsmålstegn ved men min tilgang til sagen er at på nuværende tidspunkt og som formuleringen er

forslag til vedtagelse jeg har derimod et andet forslag til vedtagelse som faktisk kommer på vegne af samtlige øvrige partier og jeg tillader mig at

betoner vigtigheden af den indsats som myndighederne i fællesskab varetager i forhold til udsatte børn og unge blandt andet gennem et effektivt klagesystem folketinget konstaterer at ankestyrelsen som klageinstans i forhold til afgørelser om udsatte børn og unge kan tage stilling til om sagerne er behandlet korrekt alle har desuden mulighed for at underrette ankestyrelsen som i forhold til udsatte børn og unge kan tage sager

af egen drift statsforvaltningens rolle som tilsynsmyndighed indebærer at statsforvaltningen ved hjælp af tvangsbøder om nødvendigt kan tvinge kommunerne til at efterleve ankestyrelsens afgørelser og derved foretage de nødvendige skridt i sager om udsatte børn og unge folketingets partier er enige om at antallet af fejl i børnesager er for højt

det er afgørende at have et stærkt fokus på at undgå fejl i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge folketinget opfordrer derfor regeringen til i næste folketingssamling at indkalde til drøftelser af hvordan dette arbejde fortsat kan understøttes med hensyn til hele diskussionen om netop at

det er noget vi kan opnå bred enighed om i folketinget men at vi også samtidig må være meget lydhøre over for hvordan de mennesker der rent faktisk i det daglige arbejder med lovgivningen kan give os input til

der er tvivl om hvordan den skal fortolkes det har vi som lovgivere et kæmpestort ansvar for og det glæder jeg mig til at fortsætte arbejdet

om jeg har opfattet det korrekt

i et tværfagligt samarbejde netop også for

sagsbehandlingskvaliteten jeg jeg ved

der har været flere forslag på banen om at socialrådgivere ikke skulle have så mange sager men det kan kommunerne jo allerede i dag

en sagsbehandler eller socialrådgiver skal have

rigtig er er initiativer til

man skal gøre med den viden man så i givet fald opnår

der tilslutter jeg mig sådan set ministerens redegørelse

systemerne så at sige er opbygget i dag men men jeg takker for ordførerens tilkendegivelse også i forhold

til det kommende og jo allerede eksisterende samarbejde

om at sikre at at det her arbejde er noget man er

af en redegørelse og efterfølgende drøfter man om der skal tages nogle initiativer

derfor synes jeg det er lidt ærgerligt at venstre ikke bakker op også

lavet flere ting sammen overgrebspakke og barnets reform det her er jo ligesom

hvilke kommuner der er klaget over osv

mener jeg at hele det regime man alt andet lige ville skulle søsætte for at kunne

ord imødekomme det der bliver bedt om her

mod børnearbejde og sådan er det i dag når det som med forespørgslen

vi har gennemført en tilsynsreform så børn og unge på anbringelsessteder

døgntilbud kan blive mødt med højere kvalitet og være sikret et mere professionelt tilsyn og vi har som den første regering nogen sinde opsat sociale

og tyve mål hvor flere af dem specifikt handler om at hjælpe udsatte børn og unge børns vilkår er et utrolig vigtigt område for os socialdemokrater og derfor følger vi også de tiltag som vi har taget som regering meget tæt for vi er af den overbevisning at den her kamp skal kæmpes hver dag der findes ingen snuptagsløsninger

og nu skal vi holde fast vi er kommet i gang men vi skal videre og heldigvis så ved vi også at vi her har at gøre med et område med rigtig mange engagerede medarbejdere som ønsker kun det bedste for børnene

når det kommer til den her specifikke debat om statsforvaltningen

er det vigtigt at slå fast at det jo ligger enhver frit for at henvende sig til statsforvaltningen hvis man har mistanke om at en børnesag ikke kører som den skal og at kommunen ikke overholder lovgivningen statsforvaltningen kan også af egen drift rejse en tilsynssag

her i slutningen af mit indlæg får jeg lyst til at stille et spørgsmål til dansk folkepartis ordfører som har rejst forespørgselsdebatten her i dag nemlig hvilken konstruktion finder partiet vil være den mest ønskværdige

vi ved om dansk folkepartis politik over for udsatte børn og unge er jo at dansk folkeparti vil sænke den kriminelle lavalder presse flere børn ned i fattigdom ved at lave et nyt kontanthjælpsloft og pege på en statsministerkandidat der vil indføre nulvækst

og med de ord ser jeg frem til debatten

lægger ordføreren alt muligt til

regeringen har vedtaget men må jeg ikke bare lige sige at ordføreren ikke kan svare på hvad det er for sager

hvornår er man et fattigt barn i danmark

børn som efter ordførerens opfattelse er fattige men som ikke

at der er færre børnefamilier der sættes på gaden

at kurven er knækket

det er et arbejde som vi selvfølgelig skal fortsætte men vi skal da selvfølgelig også diskutere midler

alene har til rådighed om måneden er det så ikke lidt snævert set ordføreren svarer at det her handler om

familier der bliver sat på gaden fordi far eller mor ikke har betalt huslejen af hvilken grund er huslejen ikke blevet betalt er det kun et spørgsmål om kroner og øre

godt tænke mig ordførerens konkrete og specifikke svar på

som den tidligere regering og dansk folkeparti

blev bragt ud i fattigdom

hvor ønsket kommer fra men jeg er egentlig på linje med

handlemuligheder bliver på baggrund af en sådan redegørelse og det er også

bruger omfattende ressourcer på noget som vi de facto ikke kan agere ud fra så der er jeg på linje med

også sf mener det er vigtigt at tilsynet med kommunerne fungerer og

vi ved jo godt at det sker det viser ankestyrelsens praksisundersøgelser og så videre så vi ved at det sker og vi ved at der bør gøres noget ved det

dels anerkender at der sker fejl og det synes vi er uacceptabelt

at løfte disse børnesager og hvordan vi fra folketingets side fremadrettet kan se på

så vi bakker op om den fælles tekst og jeg skulle hilse fra enhedslisten og sige at det gør de

at vi ikke rigtig ved hvad det er for nogle tilsynssager

kigge dem igennem og se hvad det er for nogle konkrete sager der har været rejst jeg

er berettiget til hvis man har et barn med handicap eller andet

er relevant at vide hvilke tilsynssager der har været rejst

det er mere end statsforvaltningen der er flere ting

er noget af det ordføreren fru karina adsbøl selv var inde på hvad er det man på kommunalt niveau kan gøre for at mindske risikoen for fejl og der vil fokus fra vores side

højere kvalitet og måske færre sager per socialrådgiver og så videre vi tror at man skal gå den vej

tager en fælles drøftelse af hvor det er vi kan gøre noget fra folketingets side

en sag hvis de ser noget i i medierne eller andet

min ordførertale også i forhold til

sjofler med tilsynet på børneområdet om det kunne være en sag statsforvaltningens tilsyn ville rejse jeg har også tidligere spurgt i

rebildsagen hvor jeg også mener at tilsynet har været med inde over når man ser at der er et helt område

have behov for at rejse tilsynssager men det er der jo så en gang imellem og dem kan man også tage op af egen drift hvis

myndigheder er i gang men men det er

en besynderlig indgang til en i øvrigt relevant diskussion om hvordan vi sikrer børnesager at man insisterer på

tage sin opgave alvorligt når man ikke kan få

den at det fru karina adsbøl vender tilbage til hele tiden

at statsforvaltningen burde udstede nogle flere bøder til kommunalbestyrelsesmedlemmerne gribe

er rettet i retning af at det er ankestyrelsen der står